udlændinge og integrationsministeren lovforslag nummer

beslutningsforslag nummer

jens henrik thulesen dahl

forhandlingen er åbnet det er uddannelses og forskningsministeren og velkommen

denne væsentlige problemstilling i forslaget til folketingsbeslutning pålægges regeringen ingen udgangen af to tusind og atten at fremsætte de nødvendige lovforslag om at sikre at unge over atten år der er anbragt uden for hjemmet får mulighed for at få

i stedet for uddannelseshjælp jeg går ud fra at forslagsstillerne henviser til unge

i efterværn på et anbringelsessted og i gang med en uddannelse og ikke gruppen af ledige unge uddannelsesparate der får uddannelseshjælp før de begynder på en uddannelse

der en del misforståelser knyttet til hvem der kan

kontanthjælpssystemet modsat hvad man måske skulle tro

som udgangspunkt ikke uddannelseshjælp til unge

der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og som har søgt om hjælp i kontanthjælpssystemet med kontanthjælpsreformen blev kontanthjælp per første januar to tusind og fjorten afskaffet for alle unge under tredive år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp baggrunden var at de dagældende kontanthjælpssatser som udgangspunkt var højere end su satserne hvilket gav den unge

til at blive i kontanthjælpssystemet frem for at gå i gang med en uddannelse grundydelsen for uddannelseshjælp er fastsat på niveau med su satsen så de unge får samme ydelsesniveau som når de starter på en uddannelse

deler jeg intentionen bag forslaget jeg synes heller ikke umiddelbart at det lyder rimeligt at unge der over atten år og i efterværn på et anbringelsessted ikke kan få

uddannelse efterværn efter servicelovens regler ydes til unge mellem atten og tre og tyve år der har behov for støtte efterværn skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse

fokus på at understøtte den unges uddannelse eller beskæftigelse hjælpen kan for eksempel bestå i at den unge kan beholde en fast kontaktperson efter han eller hun fylder atten år her vil den unge i efterværn kunne søge su som alle andre der er under uddannelse

de fyldte atten år kan efterværnet også bestå i at de unge kan blive boende på et anbringelsessted efter de er fyldt atten år hvis disse unge har en indtægt skal kommunen tage stilling til om de skal betale for deres efterværnsophold

meget de skal betale

skal kommunen fastsætte og udbetale et beløb til personlige fornødenheder indtil den unge har en anden indtægt

løn fra et arbejde pension kontanthjælp eller en anden indtægt når de unge i efterværn

er parate til su skyldes det at det er en betingelse for at få su at man ikke samtidig får anden økonomisk støtte der sigter på at dække leveomkostningerne

det hidtil været praksis at antage at unge der er i efterværn

bor på en døgninstitution anses for at modtage anden

at man ikke skal have offentlige ydelser fra flere kasser samtidig til at dække de samme udgifter som for

kost og logi jeg tror at de

i at det princip er rimeligt nok

men samtidig også vigtigt at reglerne på tværs af områderne

med til at gøre de unge mere selvstændige og netop ikke fastholder dem i det sociale system derfor skal reglerne ikke modvirke at de unge har lyst til at tage en uddannelse og måske også et fritidsjob så jeg deler intentionen om at gruppen af unge i efterværn skal have fleksibilitet på lige fod med de unge på

men det er en kompliceret problemstilling

er det her ikke en ny problemstilling og derfor er ankestyrelsen for børne og socialministeriet også i gang med en undersøgelse der skal belyse hvad unge i efterværn

indtægtsgrundlag og kommunernes praksis for opkrævning af egenbetaling

er klar vil jeg i samarbejde med børne og socialministeren overveje mulighederne for at unge i efterværn

mit mål er at skabe de rammer der skal til for at så mange som muligt af de anbragte unge har mod på at gå i gang med en uddannelse og ikke mindst at skabe det sikkerhedsnet der gør det muligt for dem at gennemføre en uddannelse det er mindre vigtigt for mig om det sker inden for rammerne af su systemet eller i et andet regi i det lys er det afgørende at vi får belyst problemstillingen grundigt før vi ændrer

der i mange sammenhænge har rigtig meget at slås med

regeringen foreslår derfor at behandlingen af beslutningsforslaget indstilles og at mulighederne for at

de aktuelle udfordringer for unge i efterværn under uddannelse afsøges i forlængelse af undersøgelsen som børne og socialministeriet har sat i gang

det er en kompliceret problemstilling siger ministeren og det er ikke nogen ny problemstilling og derfor handler det jo også om at den skal vi have løst og det skulle vi jo gerne have gjort så hurtigt som muligt så derfor

at beslutningsforslaget skal indstilles

en forpligtelse til at få løst den her problemstilling når den undersøgelse

er færdig for at få det fuldstændig klarlagt

gang med arbejdet men jeg synes vi skal vente med at blive helt konkrete til den undersøgelse foreligger og

side gå efter en beretning hvor vi i hvert fald pålægger hinanden at

handle på det her område jeg har også stillet spørgsmål til den tidligere minister

om ministeren mente det var rimeligt at anbragte unge over atten år ikke har mulighed for at modtage su hvis de ønsker at påbegynde en uddannelse på ordinære vilkår og der svarede den tidligere minister nej det lyder umiddelbart ikke rimeligt så derfor kræver det jo at vi handler på det her og får løst

resultaterne af den undersøgelse der er igangsat og som

jo ikke kun for økonomien for de unge men simpelt

for følelsen af at når man er studerende

har man mulighed for at få den samme ydelse som alle

er glad for at ministeren er er positiv over for forslaget men jeg

hen her og nu beslutter at vi godt kan stemme for det her

vi vil gøre noget og at den endelige lovgivning så først bliver puslet på plads når undersøgelsen ligger der er jo fornuftigt nok

vi ikke sådan rigtig bekræfte at nu skal skal

er fuldt ud oplyst for det kan jo være at undersøgelsen viser

de her unge faktisk har det bedre i det system de er i nu for der er også nogle udsatte unge som kan have nogle helt specifikke specielle behov som der ikke er

i su systemet så at stå her og sige at vi helt sikkert skal føre dem over

i su systemet synes jeg ikke jeg har det rigtige grundlag for og

undersøgelse er færdig og så gå videre derfra

gruppe af unge mennesker der har ventet rigtig mange år allerede på at få den su og for hvem det betyder rigtig meget at kunne få den samme ydelse som som alle andre

unge der er studerende så det håber jeg vi kan

nok presse på men vi afventer lige at den her

handler jo reelt ikke om hvorvidt vi skal lave en helt ny ordning

sådan set går ind og overskrider den gamle det handler

inderst inde om at vi giver de unge valgmuligheden mellem enten den ydelse de får i dag eller

en anden offentlig forsørgelse så er ministeren opmærksom på at det her

at man giver en mulighed men ikke at vi på den måde ændrer ændrer fuldstændig grundlæggende på at man også kan få den offentlige ydelse

undersøgelse bliver færdig så vi helt klart forstår

gerne have at at ankestyrelsen under børne og socialministeriet færdiggør

der sidder her i folketinget jo en mulighed for at skrive det der hedder en beretning på baggrund af det her beslutningsforslag og det betyder jo så hvis vi bliver enige om en beretning at beslutningsforslaget ikke går til anden behandling og dermed heller ikke går direkte igennem til en afstemning og i den beretning kan vi

og at vi afventer den undersøgelse som ministeren henviser til vil ministeren ikke være rede til

jeg er enig i intentionen i forslaget og at vi skal gøre noget ved det men lad os lige afvente

atten år anbragt uden for hjemmet får mulighed for at modtage su i stedet for uddannelseshjælp situationen er i dag

hvad ministeren jo også var inde på at unge over atten år anbragt uden for hjemmet opfattes som værende under anden offentlig forsørgelse

su reglerne er der samtidig et princip om at man kun kan tildeles su hvis ikke man modtager anden offentlig støtte der tilsigter at dække leveomkostningerne dermed

unge ikke modtage su og må så i stedet modtage uddannelseshjælp der indebærer andre muligheder i forhold til blandt andet øvrige indtægter lånemuligheder og opsparing så vi har altså en situation i hvor der helt klart er

så må sige i nærmest flere år og vi har også derfor stillet spørgsmål til netop denne problematik til den tidligere uddannelses og forskningsminister for det siger sig selv at et ungt menneske der er anbragt uden for hjemmet eksempelvis vil kunne have stor glæde af at komme ud og føle at livet er fuldstændig på samme vilkår som

og netop stor glæde ved også at have et job ved siden af ville være rigtig rigtig godt igen præcis som alle andre unge mennesker problematikken har

konsekvenser for de involverede herom hersker ingen tvivl det betyder rigtig rigtig meget for de unge at de føler

den tidligere minister gav i sit svar til

og han ville derfor drøfte spørgsmålet i løbet af to tusind og atten

problematikken og det kommer socialdemokratiet til at følge meget meget tæt

til substansen i den her problemstilling som ligger socialdemokratiet meget på sinde og jeg noterede mig også at ministeren er særdeles positiv i forhold til at finde en pragmatisk og

også gerne slå fast at formålet med forslaget er meget meget rimeligt for det skal være sådan at ens rettigheder når man er over atten år og anbragt uden for hjemmet svarer til

andre unges rettigheder

eventuelle ændringer sker på grundlag af et meget grundigt og gennemarbejdet dokumentationsmateriale

socialdemokratiet ønsker derfor også

det betyder at vi bakker op om

at der kommer til at ske handling på det her område men det bliver ikke i dag socialdemokratiet kan på den her baggrund ikke støtte op om det nærværende beslutningsforslag

er meget positive over for en drøftelse også i forsknings og uddannelsesudvalget for at se på

undskylder sig med at der kommer en eller anden undersøgelse og så afventer det

handler om at de unge anbragte børn får valgmuligheden det er ikke enten eller det er simpelt

tilvælge su eller uddannelseshjælp

en valgmulighed men jeg

holder nu meget af grundighed og i øvrigt også af at man

undersøger den eksisterende tilstand som er der og vi har altså en forskellig praksis ude i landets kommuner så jeg foretrækker at vi vi afventer resultatet

fru karina adsbøl hører jo netop at der er

positiv og i øvrigt også velvillig indstilling fra min

sige noget nu i forhold til at støtte op om beslutningsforslaget

vi afventer og så vil vi gå ind i en konstruktiv og positiv drøftelse af

muligheder som ikkeanbragte børn det var det ene så vil jeg høre ordføreren om

netop så det ikke bliver en eller anden syltekrukke i

takke dansk folkeparti for at rejse denne vigtige debat i venstre mener vi at

og hjemmeboende naturligvis skal have lige muligheder for at tage en uddannelse men som forslagsstillerne er blevet opmærksomme på er der tilsyneladende et utilsigtet hul i den nuværende lovgivning et hul som i nogle tilfælde synes

dårligere su vilkår end andre unge venstre er enig med dansk folkeparti i at der er behov for at afklare hvad gruppen af anbragte unge der påbegynder en ordinær uddannelse har som indtægtsgrundlag og som egenbetaling derfor er børne og socialministeriet i gang med en undersøgelse der forventes afsluttet i løbet af to tusind og atten i forlængelse af den undersøgelse vil vi i venstre overveje mulighederne for at anbragte unge under uddannelse kan tilvælge su frem for den nuværende uddannelseshjælp

ændringer i forsørgelsesgrundlaget sker på et fuldt oplyst grundlag i tråd med ministeren ønsker vi at behandlingen af beslutningsforslaget indstilles og at mulighederne for at adressere de aktuelle udfordringer afsøges i forlængelse af undersøgelsen fra børne og socialministeriet så tak til dansk folkeparti for at rejse denne debat i har en særlig evne til at finde disse problemer og lad os få dem løst sammen vi støtter ikke forslaget nu

der er omkring de her spørgsmål sf har stillet spørgsmål

to tusind og femten socialdemokraterne har også stillet spørgsmål

om ordføreren også deler forundringen

at det skal tage så lang tid

skal man stadig væk afvente en undersøgelse

løst og ønsker at få afdækket ordentligt og det går langsomt

kan man altså undre sig over det men det kan jo ikke

lave lovgivning på uoplyst grundlag

jeg deler da fuldstændig trine torps syn på

lidt frustreret over langsommeligheden i

der har skabt langsommeligheden i i det her tilfælde men igen vil jeg fastholde at

at noget går langsomt og vi får en ordentlig løsning end at vi laver love på uoplyst grundlag og så må man leve med den langsommelighed og

jo enige om at det skal løses

er rigtig rigtig vigtigt at vi får sikret at de unge har mulighed for

er rigtig glad for at at det her forslag er blevet

økonomi og hvad for en ydelse de unge får det handler

sindssyg vigtigt at vi får bragt det her i orden hurtigst muligt

de her unge mennesker ikke har haft mulighed for at få den su som jeg synes de helt grundlæggende har krav på at få jeg kan sige at

her sag vi vil gerne

stemme for forslaget vi vil gerne lave en beretning vi vil gerne snakke med ministeren om at

bare finde ud af men jeg må sige at jeg

med den historik der har været hvor man har kendt til problemet i meget lang tid

ske hurtigst muligt tak

udspringer jo af ønsket om at motivere unge med store sociale problemer til at gå i gang med en uddannelse

jeg tror ikke at der er mange der er uenige i selve

intentionen med beslutningsforslaget det har jeg i hvert fald ikke hørt

su i stedet for uddannelseshjælp det er ikke mindst muligheden for at arbejde ved siden af suen der er noget der kan styrke unge menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet

i arbejde efter uddannelsen men det der jo er

at vi også har et princip om at man ikke kan få penge fra flere offentlige kasser på samme tid og det synes jeg altså grundlæggende er et sundt princip

sikrer at vi giver unge mennesker de bedste muligheder for at få herredømme over deres eget liv

derfor synes jeg altså også på linje med flere af de andre ordførere at

sige at hastværk er lastværk det her problem er i gang med at blive undersøgt fordi det inddrager flere forskellige ministerier og den undersøgelse som ankestyrelsen er i gang med synes jeg altså at vi skal vente på bliver færdig så vi har et ordentligt grundlag

derfor kan liberal alliance lige her i dag ikke støtte beslutningsforslaget tak

hvorfor er det at ordføreren nævner det for det er jo ikke det

beslutningsforslaget handler om det handler ikke om at man både skal have su og uddannelseshjælp og andet det handler netop

et tilvalg så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre hvorfor det er ordføreren siger det

på socialområdet og beskæftigelsesområdet må jeg

at give mulighed for at de over to tusind unge mellem atten og tre og tyve år som er anbragt uden for hjemmet kan vælge su i stedet for uddannelseshjælp så vi snakker altså ikke om

lige i forhold til den del så skal jeg

på tværs af ministerier

men jeg er faktisk ordfører for afbureaukratisering i mit parti og jeg kan bare fortælle at det her med at få ministerier til at tale sammen og koordinere deres handlinger

skal ikke være nogen hemmelighed at det ikke er så tit at jeg står på talerstolen og

er faktisk rigtig godt det sigter efter at give unge flere muligheder

optik er det de muligheder der er guld værd for alle unge mennesker

med det her forslag er der

lovgivningen som ikke er rimeligt for de unge

vi har hørt tidligere er anbragt uden for hjemmet i enten

de samme muligheder for at modtage su og på baggrund af det har de så heller ikke mulighed for at arbejde samme vilkår som

som jeg lige nævnte i at tage et fritidsarbejde og få en forsmag på det arbejdsliv

som kan inddrage dem i nogle

en af de ting som jeg vil understrege i min ordførertale er

er flere undersøgelser der peger på at risikoen for social eksklusion stiger

med alderen og forskning viser også at der er sket en polarisering af dem som er ekskluderet og dem som er inkluderet for eksempel

er der fire procent af den danske befolkning

andelen næsten tre gange så høj blandt socialt udsatte

er bemærkelsesværdige statistikker der viser at at der er mange mennesker der mangler relationer alle har ret

i fællesskabet og det kræver også at vi har en høj

sammenhængskraft i vores samfund og at vi har respekt for forskellighed i den sammenhæng mener vi at det giver rigtig god mening at unge som er anbragt uden for hjemmet i enten plejefamilie eller institution og som muligvis kan have det svært får mulighed for at vælge fællesskabet til vi ønsker nemlig et socialt bæredygtigt samfund hvor den enkelte oplever at livet er kendetegnet ved meningsfuldhed og livskvalitet og at de har social betydning lige præcis derfor synes vi det er vigtigt at få kigget på de her regler

i radikale venstre synes vi ligesom i dansk folkeparti og som den tidligere uddannelses og forskningsminister også har sagt ikke er rimeligt at anbragte unge over atten år ikke har mulighed for at modtage su hvis de ønsker at påbegynde en uddannelse på ordinære vilkår

gerne kvittere for den nye ministers tale og indstilling her i dag om at

hvad den her velfærdsundersøgelse så vil nå frem til egentlig ville

allerhelst at vi kunne lave en beretning

som det står beskrevet i bemærkningerne til forslaget

at give mulighed for at de over to tusind unge mellem atten og tre og tyve år som er anbragt uden for hjemmet og som er på uddannelseshjælp

de unge der er anbragt uden for hjemmet i enten en plejefamilie eller eller på en døgninstitution modtager uddannelseshjælp på niveau med

satsen men i modsætning til unge på

må den unge på uddannelseshjælp ikke have nogen indtægt ved siden af sin ydelse

og heller ikke nogen opsparing på over titusind

helt urimelig forskelsbehandling og det er

inklusive den nye minister og velkommen til

for hvorfor skal man ikke som anbragt have de samme muligheder som andre unge under uddannelse bare fordi man ikke er vokset op hos sine forældre at kunne skaffe sig erhvervserfaring via et studiejob og at kunne spare op og så videre

alle andre unge de her unge har

andre af deres jævnaldrende i sf

har helt tilbage i to tusind og femten stillet indtil flere spørgsmål til den daværende uddannelses og forskningsminister

om problematikken vi har blandt andet stillet spørgsmål til hvilke merudgifter for stat og kommuner der kunne være ved

dengang var svaret at det tilsyneladende ikke var muligt

vi har også spurgt ind til mulige udfordringer i forbindelse med de eksisterende su regler her var svaret som det også er blevet nævnt her i dag at en

der skal dække dennes leveomkostninger i den praksis man har anlagt hidtil

været antaget at unge der er anbragt uden for hjemmet er under anden offentlig forsørgelse

kan være berettiget til su og det handler jo så vidt jeg kan forstå også på ministeren

med at de modtager uddannelseshjælp det vil de jo så ikke få

at man betragter alene anbringelsen som at

for at få sat skub i det her og det er jo fint med hensigtserklæringer jeg synes bare at det er utrolig langsommeligt når man tænker på hvad vi ellers kan

folketing af vildsvinegrænsehegn og alt muligt andet det går

skal det tage flere år det synes jeg

er rimeligt så jeg håber på at der bliver sat lidt skub

to tusind unge mellem atten og tre og tyve år som er anbragt uden for hjemmet kan vælge su i stedet for uddannelseshjælp

gerne sige tak til dansk folkeparti for at rejse debatten om anbragte unges forsørgelsesgrundlag under uddannelse

regeringen foreslår som ministeren også var inde på at behandlingen af beslutningsforslaget indstilles med henvisning til at børne og socialministeriet er i gang med en undersøgelse af hvad unge i efterværn har af indtægtsgrundlag og at regeringen i forlængelse af undersøgelsen vil overveje mulighederne for at unge i efterværn der er i gang med en ordinær uddannelse

det er vigtigt at ændringerne i forsørgelsesgrundlaget for anbragte unge sker på et oplyst grundlag vi vil derfor gerne afvente undersøgelsen som forventes afsluttet her i løbet af to tusind og atten før yderligere besluttes

forslaget alligevel får det havde været mest perfekt at vi bare havde stemme det igennem med det samme

at vi mener at vi skal have rettet op på den urimelighed der er i dag vi har nemlig en gruppe unge som er anbragt uden for hjemmet og som ikke har de samme muligheder som andre unge der ikke er anbragt uden for hjemmet unge anbragte fortjener respekt herunder at de skal behandles på lige fod

at man er anbragt uden for hjemmet

og oven i de levevilkår man har

skal man også opleve at man ikke har de samme rettigheder som kammeraterne

for at leve et almindeligt ungdomsliv have et fritidsjob have mulighed for at spare op og derfor handler beslutningsforslaget

den unge har ret til at modtage kontanthjælp som for unge under fem og tyve år

netop hedder uddannelseshjælp hvis betingelserne for det er opfyldt hvis den unge ikke opfylder betingelserne for at få kontanthjælp er kommunen forpligtet til at sørge for den unges forsørgelse og betale for kost og logi og tøj og lommepenge med videre på samme vis som hvis det drejer sig om et

eller en ung under atten år prøv lige at reflektere

er det rimeligt der er over to tusind unge mellem atten og tre og tyve år som er anbragt uden for hjemmet så derfor synes vi i

man må netop ikke tjene penge ved siden af uddannelsen eller have en opsparing over titusind kroner uden at blive modregnet i ydelsen

lukket land for anbragte unge er det rimeligt allerede i to tusind og femten beskrev ekstra bladet problematikken i en artikel mark goldsmith der er socialrådgiver og familieplejekonsulent i ikast brande kommune

lang årrække arbejdet med unge

konsekvens af at de her unge engang har fået at vide at de ikke er ligesom de andre og så er der den økonomiske konsekvens af at de ikke kan tjene penge ved siden af og have en opsparing

også noget pædagogisk i at opdrage de unge til at blive selvforsørgende og selv spare op til for eksempel et kørekort eller til at flytte hjemmefra men det kan ganske enkelt ikke

i artiklen fra to tusind og femten får mark goldsmith også

anton rasmussen der er børne og familiechef i ikast brande kommune han fortæller at han ofte får henvendelser fra plejefamilier eller pædagoger på opholdssteder som har svært ved at tro på at de anbragte unge på den måde skal forskelsbehandles i forhold til klassekammeraterne størrelsen af suen er jo på et niveau hvor

er lagt an på at man enten kan tage et su lån eller have et fritidsjob ved siden af og det får den her gruppe

for så

den daværende uddannelses og forskningsminister esben lunde larsen

at en helt generel ændring af su reglerne således at der vil kunne tildeles

su til anbragte unge samtidig med at den unge

til dækning af udgifter til kost og logi ville kunne skabe en betydelig uklarhed i systemet som fremover vil kunne gøre det vanskeligt at undgå sammenfald mellem offentlige ydelser ministeren svarede også at styrelsen for videregående uddannelser imidlertid

med social og indenrigsministeriet om problemstillingen

en eventuel justering af praksis for hvornår unge anbragt uden for hjemmet anses for at modtage anden offentlig støtte der tilsigter at dække leveomkostningerne dermed

det var så i to tusind og femten

uddannelses og forskningsminister ulla tørnæs følger op på sagen og svarer at der er behov for yderligere afdækning af hvad gruppen af anbragte unge i dag har som indtægtsgrundlag før der kan tages stilling til det konkrete forslag til en eventuel justering af praksis for

det er jo så næsten to år siden så derfor mener vi fra dansk folkepartis side at det er på tide at der sker noget nu

her i marts måned at han heller ikke

at der sker en ordentlig behandling af disse unge mennesker at de understøttes i at udvikle sig til helt

unge mennesker med samme muligheder som alle andre unge vi er utrolig glade for den opbakning beslutningsforslaget har mødt

derfor håber vi også at vi kan samles

i fællesskab om ikke andet så

at der skal findes en løsning på det her område

enhedslisten sf og de radikale som fuldt ud støtter forslaget

en løsning for de anbragte unge så de får samme muligheder

henvises til uddannelses og forskningsudvalget

forhandlingen er åbnet og det er uddannelses

hundrede og tre at regeringen opretter en uafhængig forskningsenhed under sundheds og ældreministeriet forskningsenheden skal sikre forskning i og udbredelse af viden om anvendelsen af psykofarmaka

psykofarmaka der ikke er godkendt til børn og unge

afsættes midler til oprettelse af enheden ved næste års forhandling af forskningsreserven når jeg står her i dag på regeringens vegne er det blandt

det er i høj grad afspejlet i forsk2025 kataloget

faglige miljøer på universiteter og andre vidensinstitutioner der forsker

psykiatriforskning fra cowi viser at danske forskermiljøer siden to tusind og ni

en og tredive referencer i videnskabelige tidsskrifter inden for det psykiatriske forskningsfelt tretten procent af de studier handlede netop om børn og unge

er generelt et regionalt og et kommunalt anliggende det følger af sundhedsloven

i regi af sundheds og ældreministeriet

andre faglige miljøer her bidrager forskningen samtidig til uddannelserne den synergieffekt vil man ikke opnå hvis forskningscentrene placeres under ministerier i dette tilfælde sundheds og ældreministeriet

det er derimod vigtigt at forskningsindsatsen bygger videre på den viden og de forskningsmiljøer der eksisterer i forvejen og det er vigtigt at resultaterne bliver brugt i uddannelserne af de studerende der på et tidspunkt skal varetage behandlingen af psykisk syge børn og unge

tilføje at europa kommissionen og det europæiske lægemiddelagentur

pædiatriske forskningsprogrammer og øget videndeling på europæisk niveau

når vi taler om brugen af psykofarmaka til børn og unge er det vigtigt at få med at tallene viser en positiv udvikling med et faldende forbrug af psykofarmaka for børn og unge eksempelvis er antallet af børn der kommer i behandling med antidepressive lægemidler

og seksten faldet med knap halvtreds procent det er en rigtig positiv udvikling og en vigtig præmis for en nuanceret drøftelse af psykiatrisk behandling af børn og unge

regeringen er i færd med at udarbejde en samlet plan for psykiatriens udvikling her vil også børne og ungdomspsykiatrien blive inddraget om anvendelsen af psykofarmaka der ikke er

til børn og unge mener regeringen at problemet med for få godkendte lægemidler til børn er et fælles europæisk problem som bedst løses i eu regi

jeg kan tilføje at eus tiltag

til børn begynder at vise en effekt

en fordobling af antallet af kliniske forsøg med lægemidler til børn i danmark på eu plan ses en tilsvarende positiv udvikling blot i langt større skala

til slut vil jeg nævne at det er et vigtigt princip at strategiske

efter ansøgning og faglig vurdering med vægt på kvalitet effekt og relevans princippet understøtter at midlerne bliver givet til de projekter der har den højeste forskningsfaglige kvalitet af de nævnte årsager ønsker regeringen ikke at støtte forslaget til folketingsbeslutning nummer b ethundrede

man ofte hører i den her debat der hører man faktisk ofte at vi mangler viden om

den her brug af psykofarmaka vi har selv

refereret til en artikel i ugeskrift for læger som er lavet af seniorforsker anne katrine pagsberg og professor per hove thomsen som i deres

ligesom andre har gjort det argumenterer for at vi simpelt hen mangler en systematisk grundlæggende forskning

og ikke noget der er spredt ud når vi argumenterer for den uafhængige forskning

den forskning der er i medicinalindustrien som har klare interesser i det her

med at skabe uafhængig forskning på det

cowi er at der allerede sker noget

sundhed men det vi foreslår man fortsætter med at gøre er at den diskussion når regeringen sætter sig med folketinget

afsætte nogle midler generelt til sundhedsområdet og så putte

i de processer der eksisterer hvor

i fri konkurrence er de projekter med den

tungt i den her fri konkurrence at det er uafhængig forskning det vil sige at der ikke er medicinalindustriinteresser

al forskning og

tredive til fyrre procent af ordinationerne i

off label det vil sige at det er præparater

på indlægssedlen at det er til børn og man ved faktisk ikke om børnene kan tåle det er det ikke en indikation på at der mangler noget forskning og at der mangler noget viden om

og jeg håber også at forskningsmiljøerne

vi se at det allerede sker i eu og at der er en stigende

mængde kliniske forsøg der netop adresserer psykofarmaka

fandt jeg også ud af at det faktisk er fordi der mangler som der også står i det her forslag

dokumentation fordi man ikke forsker særlig meget på børneområdet

medicin mener ministeren ikke at det er dybt problematisk at vi rent faktisk

jeg så igennem de processer der

normalt er vælger vi det forskningsprojekt med den højeste forskningsfaglige

skal det ske kan man sige i et frit rum

og efterfølgende skal udmøntningen også ske på baggrund af kvaliteten

og jeg elsker diskussion så jeg vil gerne bekræfte at

omkring det her konkrete jeg støtter hensigten i forslaget men ikke det at

problemstillingen er yderst aktuel

børn får behov for hjælp i psykiatrien helt nye tal fra kl viser også at antallet af børn og unge der får en psykiatrisk diagnose er

syv år så der er slet ikke nogen tvivl om at

behov for mere viden på området både om hvorfor flere og flere børn og unge bliver syge men ikke mindst

om hvordan vi forhindrer det og i øvrigt også hvordan vi vil behandle det

mere viden om den medicin som vi bruger til behandlingen

er fagligt funderet og at sundhedsstyrelsens anbefalinger

og velbefindende det siger sig selv når det så handler om medicin som et redskab i behandlingen

er det en individuel vurdering hvor det er lægens ansvar at sikre at behandlingen og brugen af medicinen

som findes på området og informere patienterne og deres pårørende om det det gælder uanset

at der er behov for mere viden om den medicin vi bruger til at behandle psykisk sygdom

herom hersker ingen tvivl i bivirkninger i effekter og selvfølgelig i om medicinen virker på børn

selvfølgelig bedst hvis den medicin man bruger til børn også er testet lige præcis i den sammenhæng den udbredte tendens til det der hedder off label brug af medicin i børne og ungdomspsykiatrien hænger blandt andet sammen med at der findes relativt få godkendte psykofarmakapræparater til børn under atten år

det kunne man selvfølgelig godt ønske sig var anderledes og derfor vil vi gerne have mere forskning

af sf er den bedste adgang til forskning i medicin

går udelukkende på at oprette en særskilt og uafhængig forskningsenhed under sundheds og ældreministeriet som har til opgave at drive forskning om udbredelsen af og viden om anvendelsen af psykofarmaka i børne og ungdomspsykiatrien vi er ikke sikre på

den bedste adgang til at få den viden og sikkerhed vi har behov for i forhold til de børn som har behov for psykiatrisk behandling og det er det vigtigste

kan få den behandling som er bedst det gælder også muligheden for at få medicin der virker

det uklart præcis hvad der skal klarlægges og forskes i i den nyoprettede forskningsenhed dette fremgår ikke af

ukendt beløb på forskningsreserven

jeg nu forstå stort set alle partier hvis jeg hørte ministeren rigtigt til forskningsreserveforhandlingerne og det ser socialdemokratiet selvfølgelig frem til men netop henset til

kommer på baggrund af regeringens forslag

det er for tidligt at begynde i et beslutningsforslag at afsætte dele af reserven

til konkrete forskningsprojekter og på den baggrund kan vi ikke støtte det nuværende

så hvis man virkelig ville gennemføre beslutningsforslaget

kunne man jo godt gøre det og finde pengene andre steder men det jeg ville høre

det her med at at det ikke ville egne sig til at ligge i regi af sundheds og ældreministeriet som en uafhængig forskningsenhed

masser af forskningsmiljøer som allerede er langt fremme på det her punkt der er endnu ikke

nok forskning på området men at skulle binde et så vigtigt område i en enhed under sundheds og ældreministeriet mener vi ikke er optimalt på nuværende tidspunkt

til forhandlingsbordet omkring forskningsreserven måske lige præcis med en udbygget argumentation for

forskningsmiljøer skal ligge henne så håber jeg at vi på det tidspunkt kan tage den drøftelse

allerede på nuværende tidspunkt sige at det lå bedst under sundheds og ældreministeriet synes vi er for risikabelt i forhold til at sikre en

at der findes rigtig meget forskning på området som ikke er uafhængig

håber at vi i fællesskab kan blive enige om at

her vigtige emne

som vi bestemt altid skal søge at blive klogere på der er rigtig mange børn og unge som får udskrevet psykofarmaka og det er vigtigt at der hverken gives for lidt eller for meget og at de præparater

gives er de rigtige til den enkelte reglerne på området blev jo skærpet i en vejledning i to tusind og elleve hvor sundhedsstyrelsen fastslog at det er en børne og ungdomspsykiatrisk speciallægeopgave at vurdere om børn eller unge under atten år

at praktiserende læger gerne må varetage medicinsk vedligeholdelsesbehandling af børn og unge under atten år

og i samarbejde med en speciallæge i børne og ungdomspsykiatrien også opstart af eventuel medicinsk behandling af børn og unge med psykiske lidelser kan ske hos den praktiserende læge hvis det sker efter konference med en speciallæge eller

børne og ungdomspsykiatrien i perioden

efter vejledningen i to tusind og elleve er der ifølge en artikel

tidsskrift fra august to tusind og sytten sket et markant

medicin i almen praksis sammenlignet med resten af landet står almen praksis i region hovedstaden og region sjælland for den laveste andel af de

når forslagsstillerne så beskriver det bekymrende i at der er en variation

kan vi i dansk folkeparti godt være enige

skal være en ny forskningsenhed

tager en drøftelse af hvilken praksis man har og hvorfor der er

det kræver da ikke noget forskningscenter

de forhåbentlig allerede er i gang med

har vi jo så et ekstra argument for at nedlægge regionerne og sikre et større sammenhængende system en helt central opgave for regionerne på tværs er netop at sikre at niveauet og kvaliteten af behandlingen er på samme høje niveau over hele landet når det er sagt

vil vi i dansk folkeparti ikke totalt afvise at der kan være behov for at

som giver universiteterne midler til sammen med universitetshospitalerne at bedrive forskning derudover har vi både offentlige og private fonde som understøtter forskning ud fra ansøgninger

er afgørende for om et projekt også kan få støtte i forslaget

mening giver det ikke mening at bruge ressourcer på at oprette en ny selvstændig forskningsenhed for det det tager både tid og koster mange ressourcer at opbygge en forskningsenhed og et forskningsmiljø

som den foreslåede bør forankres på blandt andet universiteterne i forslaget henvises til forhandlinger om forskningsreserven

at pengene i forskningsreserven skal gives

til de bedste forskningsansøgninger vi tror ikke

politikere kan se hvilken forskning der er den rigtige når det er sagt anerkender vi at at vi også

få mere viden på området derfor vil vi gerne være med til

i forbindelse med de kommende forhandlinger om forskningsreserven til efteråret at drøfte behovet og muligheden for at afsætte en pulje til forskning i børne og ungdomspsykiatrien

til forskning blandt andet andet i medicinsk cannabis men vi mener ikke at det er den rigtige vej lige at oprette et forskningscenter under

være et vigtigt indsatsområde i de kommende forhandlinger

om i hvilket regi det skal ligge og jeg vil gerne stille det samme spørgsmål som jeg

at at dem der kommer til at forske i det her område

sikre det så var det forhåbentlig allerede sikret så hvis jeg lige skulle

være meget klog men jeg jeg helt enig i at at vi bliver nødt til at få kigget på det her og selvfølgelig

arbejder sammen om det her

fuglede værsgo

udgangspunktet nogle fornuftige tanker som ligger til grund for dagens forslag jeg anerkender fuldt ud nødvendigheden af at der forskes i psykofarmaka især når præparaterne gives til børn og unge men når venstre ikke kan støtte sfs forslag

allerede forskes i anvendelsen af psykofarmaka til børn og unge derudover er offentlig klinisk forskning på sundhedsområdet normalt et regionalt og kommunalt anliggende forskningen sker således på hospitaler og universiteter hvor den samtidig bidrager til uddannelserne

dermed ikke organiseret i regi af sundheds og ældreministeriet hvis vi placerede forskningscentre under ministeriet ville vi skabe

tage dem væk fra de institutioner hvor de hører bedst hjemme det tror jeg ikke vi får nogen gavnlig effekt af

andre ord det skal dertil nævnes at regeringen i talende stund er i færd med at udarbejde en samlet plan for psykiatriens udvikling hvor børne og ungdomspsykiatrien inddrages og vi har inden for de eksisterende rammer allerede et stort fokus på børn og unges mentale sundhed også på internationalt plan arbejder europa kommissionen og det europæiske lægemiddelagentur lige nu for flere pædiatriske forskningsprogrammer og øget vidensdeling på europæisk niveau der foregår allerede rigtig meget på det her område og det er vigtigt at vi støtter det der foregår der jeg synes det er

godt princip at strategiske forskningsmidler fra forskningsreserven tildeles i åben konkurrence

kvalitet effekt og relevans man skal huske på at der er meget man kunne ønske forskning inden for der er nogen samfund i verden der er blevet rigere af

øget politisk styring af forskning vi får bedst forskning ved fri forskning

er de midler nogle der indgår i et nulsumsspil hvis man forsker et sted er der andre steder der ikke kan få så mange midler det vil også gøre sig gældende her og hvorfor bryde med de principper der har gjort os til et rigt og højtudviklet samfund som andre misunder dette princip ønsker forslagsstillerne at bryde med og det er vel egentlig det mest bekymrende

politisk kontrol med fri forskning venstre kan af de nævnte årsager ikke

jeg sikker på at der tænkes på

sigte på at skabe præparater og produkter som vi også bliver rigere af bliver skabt og der skal selvfølgelig være en balance mellem de private og de offentlige midler visse midler vil have det mål at skabe et produkt

mere fri forskning og åben forskning som skal være fuldstændig uafhængig det skal der være en sund balance i

i at den forskning der primært er på det her område

industri der har interesse i at udvikle præparater på området og så er der en offentlighed især

og jeg er glad for at der er den balance så vi både får

udvikle os og at vi har en fri forskning som afdækker området mere generelt og ikke er bundet op på et præparat den balance er vigtig at fastholde

er rigtig vigtigt fordi vi får mulighed for at gøre noget ved et problem som også optager os rigtig meget i enhedslisten nemlig at der dagligt bliver

psykofarmaka til børn som vi faktisk ikke helt ved hvordan

virker og hvor vi ikke kender de bivirkninger som som

også kan risikere at få af at tage den her medicin så det synes jeg

er meget væsentligt det handler jo også om at

ni og tredive procent af den medicin vi giver til børn

også et stort efterslæb på det her område og at der skal ske noget

først og fremmest om trygheden for børnene men jeg tror også er mange af de speciallæger der sidder rundtomkring og arbejder med området som også føler at de famler lidt i blinde så det

det er jo blevet mere og mere almindeligt at udskrive den her antidepressive medicin til børn

det er væsentligt at få gjort noget ved det helt grundlæggende kan man sige at trivslen i de år hvor man vokser op

som barn og ung jo bare er så helt afgørende vigtig det er forfærdeligt

det efterlader jo også rigtig ofte nogle

ar på sjælen langt ind i voksenalderen og derfor

tilgang til at vi skal have meget mere offentligt finansieret forskning især på medicinalområdet for vi kan

til de store medicinalvirksomheder at stå for den forskning vi

der bedst tjener borgerne

også fra både enhedslistens

ikke er så glad for ved det her forslag er

skal findes i forskningsreserven ved de kommende forhandlinger om den vi ved jo godt alle sammen at forskningsområdet allerede er blevet skåret rigtig voldsomt ned

det et skråplan hvis vi begynder her i folketinget

en beretning som som rammer det på en bedre måde

vi fra enhedslistens side rigtig gerne støtte det

jeg sige i forhold til de kommende forskningsforhandlinger at

også diskutere som vi har gjort før hvordan

fast på at det er der finansieringen skal skal findes men men med det vil jeg gerne bakke op om

tak

går som nævnt ud på at der skal oprettes en

uafhængig forskningsenhed under sundheds og ældreministeriet der skal beskæftige sig med anvendelsen af psykofarmaka i børne og

skal jeg springe omsvøbene over det er sjældent at jeg har set et beslutningsforslag der går imod så mange af de principper jeg opfatter som grundlæggende for samspillet mellem det politiske niveau og forskningsinstitutionerne det politiske niveau bør ikke styre forskningsinstitutionerne i detaljer hvis man vil styre politiets drift skal man gøre karriere der ikke som politiker hvis man vil styre togdriften skal man gøre karriere i dsb ikke her i huset og hvis man vil styre forskernes prioriteter skal man gøre karriere som forsker eller som universitetsadministrator så kort og godt det gode og sunde armslængdeprincip bliver ikke overholdt med det her forslag så mener jeg også det er en uskik at politikere

opretter skræddersyede institutioner der skal tjene deres egne politiske prioriteter der forskes allerede i psykofarmaka til børn og unge ved københavns

på den her måde hvor der også skal oprettes et selvstændigt bureaukrati med videre jeg opfatter det som en uskik

man politisk afgrænser en faglig problemstilling hvordan behandler man bedst børn og unge med psykiatriske problemer det er vel det grundlæggende spørgsmål og det synes jeg nogle forskere skal afklare ikke folk der sidder her i salen derfor synes jeg at et forskningscenter der politisk er afgrænset til kun at beskæftige sig med en enkelt behandlingsmulighed er en uskik sidst men absolut ikke mindst må jeg sige at bare tanken om at vi begynder at fordele forskningsreserven på en måde der minder om hvordan vi håndterer satspuljen fylder mig med politisk gru så på den baggrund

selv at liberal alliance ikke kan støtte

men jeg kunne næsten forstå på ordføreren at det ikke er i orden at man politisk synes at der er et område der skal belyses bedre altså er det en generel holdning liberal alliance har at hvis der er noget man

er det man desværre med et engelsk udtryk kalder bottom

forskningsprincip man kan selvfølgelig godt have nogle

store strategiske satsninger men de bør behandles ved en grundig

og hvor der er konkurrence om hvordan forskningen rent faktisk bliver udmøntet men bottom up projekter er det bedste

ligger mit hjerte meget nær og derfor

jeg mener simpelt hen at det er uacceptabelt

at så mange børn får medicin der slet ikke er beregnet til dem

ikke er beregnet til børn fordi der mangler forskning der

effekterne på børn af

den her psykofarmaka så der mangler uden tvivl forskning på det her område

seksten var der knap ellevetusind børn der fik psykofarmaka det er rigtig rigtig mange

den eneste mulighed og at man giver medicin som slet ikke er beregnet

at man slet ikke aner hvilke konsekvenser det kan have for de her børn på længere sigt

positive over for forslaget jeg er

jeg også høre på de andre ordførere

tak til sf for jeres evigt store fokus på psykiatrien særlig i forhold til børn og unge og det er i høj grad et område som også ligger radikale venstre meget på

i antallet af børn og unge der får diagnoser og ligesom sf

at der er behov for at være opmærksomme

psykofarmaka som anvendes i behandlingen af netop børn og unge og lotte rod som jeg er stedfortræder for

tidligere taget initiativ til en høring her i folketinget om netop det emne for børn skal ikke på piller hvis vi kan hjælpe dem på andre måder i radikale venstre ønsker vi at medicin til børn i de fleste tilfælde ikke skal være første valg selvfølgelig kan der være børn og unge som skal have medicin med det samme det anerkender jeg fuldstændig

bør medicin først blive givet når der er en hel masse andet lægefagligt pædagogisk socialt der er prøvet af derfor kan radikale venstre støtte sfs beslutningsforslag om den her uafhængige forskningsenhed dog er vi ikke meget for

her i folketingssalen under et beslutningsforslag

også skriver og det har jeg noteret

vi gerne være med til det vi kan bare ikke her en fredag formiddag i maj

så skal jeg også lige sige at vi også

sundheds og ældreministeriet vi synes måske det var mere oplagt at lægge sådan en forskningsenhed under eksempelvis et universitet men det er

med til at diskutere for kort og godt støtter vi forslaget

vi er politikere

én af os der er til stede her i salen som er psykiater eller psykolog eller ved noget som helst om hvordan man behandler børn med psykiske lidelser hvordan kan det for det radikale venstre som er et parti der altid har stået på oplysningens side være et oplyst standpunkt at politikere skal tage stilling til hvordan man behandler psykisk syge børn jeg forstår

ikke at være dem der skal fortælle hvordan man behandler

børn og unge tværtimod støtter vi jo netop det her forslag for at få noget forskning på området fordi vi ønsker at vi får

hvert fald se at der er meget meget

drejer sig om oprettelsen af en uafhængig forskningsenhed under sundheds og ældreministeriet som skal sikre forskning i og udbredelse af viden om anvendelsen af psykofarmaka i børne og ungdomspsykiatrien derudover foreslås

at der afsættes midler til enheden ved næste års fordeling af forskningsreserven

jeg anerkender vigtigheden af forskning i psykofarmaka og der findes i forvejen faglige miljøer på universiteter og andre vidensinstitutioner der forsker inden for området

er typisk ikke organiseret i regi af sundheds og ældreministeriet men der forskes derimod på hospitaler universiteter og i andre faglige miljøer her bidrager forskningen samtidig til uddannelserne det konservative folkeparti finder det mest hensigtsmæssigt at forskningsindsatsen sker på universiteterne eller universitetshospitalerne og derudover at strategiske forskningsmidler fra forskningsreserven altovervejende tildeles i åben fri konkurrence efter ansøgning og faglig vurdering med vægt på blandt andet kvalitet effekt og relevans vi kan derfor ikke støtte

og det kan jeg også høre at der

debatten om anvendelse af psykofarmaka er højaktuel og relevant det handler om at få bedre overblik over de konsekvenser som psykofarmaka kan have for patienternes behandling i psykiatrien på kort og på lang sigt der er brug for viden på området

der understreger og især i forhold til anvendelsen af psykofarmaka over for børn og unge når der er behov for mere forskning

er det grundlæggende fordi der i dag er stor usikkerhed omkring

her handler om at oprette en uafhængig forskningsenhed

under sundheds og ældreministeriet som skal sikre endnu mere forskning i og udbredelse af viden om anvendelsen af psykofarmaka i børne og ungdomspsykiatrien den foreslåede forskningsenheds entydige entydige og primære formål er at afdække et område hvor der hersker stor faglig usikkerhed og hvor der i de kommende år kan blive et større behov for viden om psykofarmakas betydning

og unges helbred

stå for en grundlæggende kortlægning af al brug af psykofarmaka i børne og ungdomspsykiatrien der ikke er godkendt til

er en stor beslutning at give børn og unge den behandling de risikerer at blive udsat for en behandling med præparater som er direkte skadelige for deres helbred

ikke kender de reelle bivirkninger eller langtidsvirkninger af

læner vi os derfor også op ad fagligheden i bemærkningerne til forslaget refererer vi

seniorforsker anne katrine pagsberg og professor per hove thomsens artikel i ugeskrift for læger fra december sidste år hvor de på grundig vis gennemgår flere af hovedudfordringerne ved anvendelse af off label psykofarmaka i børne og ungdomspsykiatrien de påpeger samtidig at omfanget af forskning i lægemidler til børn og unge er så begrænset at det gør off label brug nødvendigt og at det skaber et alvorligt problem som krænker børns og unges ret til effektiv og sikker medicinsk behandling

afgørende at vi får et større evidensgrundlag i forhold til anvendelsen og virkningen af psykofarmaka i børne og ungdomspsykiatrien og det er derfor vi

har selvfølgelig lyttet mig frem til at især finansieringen og især placeringen

i forhold til opbakning til vores forslag og derfor har vi jo også ladet det stå lidt åbent

at det er en forskning som er uafhængig af

jeg hører at der er en anerkendelse af behovet for viden og en anerkendelse af vigtigheden af at der forskes

vi skal være opmærksom på er

har forskningsdata

justerer man så bare efter legemsvægt men her har vi at gøre med børn og

det vi ved at der er selvmordsrisiko

samler op på det her er at jeg vil prøve at se om jeg kan lave en beretning der om ikke andet

og så se hvor mange af partierne der kan være med på det og så håber jeg på at bare det at vi haft debatten i salen vil gøre at der også ved de kommende forhandlinger i forskningsreserven vil være

vores frie forskning er sindssyg vigtig og at vi ikke

men at de altså skal udmøntes efter de almindelige

det er helt fint men jeg tænker også at

er udelukket at de penge kan findes fra forskningsreserven

fra enhedslistens side er vi nemlig meget meget enige i det gode indhold ellers i forslaget men det er ærgerligt at skulle være nødt til

man ikke kan støtte det på grund af finansieringsmodellen men som sagt hvis vi kan finde ud af noget andet

sætte psykiatere under politisk administration

er der andre faggrupper som sf også vil sætte under

har jeg i høj grad det er i øvrigt psykiatere selv der efterspørger den her viden det er psykiatere selv der ude i deres praksis mangler viden om hvilke virkninger og bivirkninger af den medicin de udskriver til børn og unge har så jeg har i høj grad tillid til dem

er også nogle af dem der råber allerhøjest om at det er vigtigt i børne og ungdomspsykiatrien at der er en bred palette af behandlingsmuligheder og at man kender virkningerne og bivirkningerne af dem

hvor sf også mener det er politisk vigtigt at man

fra politisk side er er overdommer eller blander sig i faglige diskussioner uden at

børn og unge med psykiske lidelser så jo

lidt indsigt har jeg i det men det er et principielt spørgsmål som ordføreren stiller

hvis vi kan lytte os til at at fagpersoner ude i miljøet forskere og praktikere

siger at der mangler viden på et område så mener jeg også at

ikke hvis det er en del af opdragelsen det er vi heldigvis blevet enige om her

er vi enige i at det skal have hårde konsekvenser at slå sine børn og kulturelle forskelle

vold er en del af hverdagen ingen børn skal leve med frygten for at blive slået eller opleve at søskende eller forældre bliver udsat for vold

straffet for gentagen simpel vold når volden er blevet begået af personer i eller nært tilknyttet den forurettedes husstand

og fem og fyrre når det gælder vold i hjemmet men med lovforslaget ændres der ikke ved § to

med regeringen i at vold mod børn der ligger inden for anvendelsesområdet

to hundrede og fire og fyrre om simpel vold skal straffes hårdere end andre forhold omfattet af

og fire og fyrre på den måde

men også psykisk der er simpelt hen større chance for at et barn udøver vold senere i livet hvis barnet vokser op med vold i hverdagen det er en ond cirkel

vi har et politisk ansvar for at gøre noget

lovforslaget foreslås det yderligere at udskyde forældelsesfristen i sager om gentagen eller grov vold mod børn når volden er begået af personer i eller nært knyttet til den forurettedes husstand det betyder

forældelsesfristen først skal tælles med fra den dag den forurettede fylder en og tyve år det mener vi i

mulighed for at opnå retssystemets anerkendelse når barnet bliver selvstændigt

og fortæller et barn at det bliver udsat for vold af mor eller far skal barnet hjælpes med støtte og have den fornødne hjælp men vi skal også hjælpe de børn der først senere i livet får mod

ressourcer til at stå frem og kræve retfærdighed derfor

støtte forslaget tak for

et par elementer for det første

lægger man op til at der sker en ændring

§ to hundrede og fire og fyrre hvor der indsættes et nyt stykke to hvor

hvis det handler om vold mod børn der er sket i nære relationer

hvis vi kigger på den straf man normalt vil blive idømt for at have begået det her fra tre måneder til seks måneder hvis det foregår i i de her nære relationer og på mange måder

er det her jo et rigtig rigtig godt skridt i den rigtige retning i dansk folkeparti mener vi er i mål på det her område i forhold til

hvor hård straffen skal være hvis man gør det her men det er ubetinget et skridt i den rigtige retning og vi anerkender alle positive skridt

vil jeg gerne rose regeringen for det andet element i forslaget er at udskyde forældelsen netop hvis man har begået den her forbrydelse den her vold over for børn som jo er under atten år derfor er i en mere følsom situation end alle andre det synes vi er fornuftigt da regeringen for nylig fremsatte et lovforslag hvor man kiggede mere bredt på forældelsesfristerne og jo særlig arbejdede med forældelsesfrister

at man ikke havde taget det her element med hvorfor vi også stillede et

det regeringen har fremsat her som ændringsforslag der skulle gøre helt op med forældelsesfristen

det der lægges op til her fordi man jo ikke fjerner forældelsesfristen men man gør noget for at folk der har været udsat for noget

oprejsning i systemet og lade retfærdigheden ske fyldest det synes vi er godt

af det ændringsforslag som vi har stillet og har fremsat det her forslag så jeg kan meddele at

tak for ordet dette lovforslag er en del af regeringens udspil mod parallelsamfund og et vigtigt skridt på vej mod et danmark uden parallelsamfund forslaget handler overordnet set om

slå hårdere ned på vold i hjemmet da vold i hjemmet kan medvirke til at fastholde børn og især kvindelige ægtefæller i undertrykkende familiemønstre ligesom vold kan have vidtrækkende negative konsekvenser for børn og unges udvikling børn der vokser op med vold i hjemmet er i større omfang end andre jævnaldrende parate til selv at begå vold senere i livet det viser alle undersøgelser det giver samtidig et dårligt udgangspunkt for at gennemføre en uddannelse og senere blive en del af et arbejdende fællesskab regeringen ønsker derfor at skærpe straffen for vold i hjemmet og vi ønsker samtidig at udskyde forældelsesfristen i sager om gentagen eller grov vold i hjemmet mod personer under atten år

sikre at en voldelig forælder eller ægtefælle bliver stillet til ansvar for sine handlinger med dette lovforslag kan vi forhåbentlig hjælpe med at bryde den negative spiral som vold i hjemmet altid medfører og vi kan som samfund gøre det endnu mere klart at vold i hjemmet

fuldstændig uacceptabelt derfor støtter venstre

man kan dog som det også sker i flere af høringssvarene undre sig over at det her lovforslag om blandt andet strengere straffe for vold mod børn kommer i kølvandet på regeringens såkaldte ghettoudspil vold mod børn findes desværre i mange slags familier uanset hudfarve og religion lad mig minde om at da danmark i

syv og halvfems omsider atten år efter nabolandet sverige afskaffede revselsesretten skete det med én stemmes flertal og folketingets nuværende formand fru pia kjærsgaard kaldte i sin grundlovstale i nitten syv og halvfems denne lov der afskaffede revselsesretten for og jeg citerer en uhyrlig socialistisk lov som betød

citerer igen slut med forældrenes ret til at bestemme over deres børn og forældrenes ret til at opdrage deres børn nå det er heldigvis en og tyve år siden og enhver har ret til at blive klogere jeg nævner det blot for at sige at vold mod børn ikke er fremmed for den danske kultur desværre forslaget består af to hovedelementer en skærpelse skærpelse af straffene for vold i hjemmet og en udskydelse af forældelsesfristerne i enhedslisten tror vi på at det løser nogen problemer hvis man bevidstløst skruer op for straffene hvis voksne udøver vold mod børn bekæmpes det bedst med forebyggelse og oplysning sådan som børnerådet

fællesråd påpeger i deres høringssvar vi siger altså nej til strafskærpelsen fordi det ikke virker og fordi det ikke hjælper de børn der er blevet udsat for vold forebyggelse oplysning og en social indsats vil virke langt bedre og den slags tiltag vil vi meget gerne støtte i enhedslisten den anden del af lovforslaget om udskydelse af forældelsesfristen har vi det mere blandet med på den ene side er det let at forstå når østre landsret skriver at udskydelsen kan medføre bevismæssige problemer når en retssag handler om forhold der ligger adskillige år tilbage omvendt er vi enige med regeringen når den påpeger at det kan være svært for børn der er udsat for vold i hjemmet at tale om volden og anmelde den mens den foregår det har gjort indtryk på os at blandt andet børnerådet børnesagens fællesråd hjælp voldsofre og retspolitisk forening støtter en udskydelse af forældelsesfristen vi er nået frem til at vi kan støtte en udskydelse af forældelsesfristen i sager om vold mod

i hjemmet som foreslået af regeringen vi vil derfor foreslå en deling af lovforslaget og vil hvis delingen gennemføres støtte udskydelsen af forældelsesfristen men stemme imod

der ligger i det både at man vil skærpe straffen og at man vil udskyde forældelsesfristen

i liberal alliance at det et rigtig rigtig godt lovforslag det er jo ikke nogen hemmelighed at vi især har været optaget af netop

end end hvad der bliver lagt op til her men retningen er god retningen er rigtig og vi tager nogle skridt og jeg er helt sikker på at vi kommer til at samarbejde om den her dagsorden

kommer til seksuelle overgreb børns rettigheder i forhold til myndigheder som svigter dem og børns rettigheder i forhold til forældre som forgriber sig på dem

set se det på tværs af ressortområder vi kan se det i social og børnepolitikken hvor vi netop har ændret formålsparagraffen

udelukkende at tage udgangspunkt i barnets tarv

omskæring af drengebørn vi begynder at tale meget mere om børns rettigheder og det synes jeg

etiske dilemmaer

om hvornår staten skal gå ind og beskytte børn mod deres forældre og hvornår man som forældre har ret til at opdrage sine børn og i hvilken udstrækning men det er spændende og gode debatter vi har og

både internt i de enkelte partier og på tværs af

synes jeg at det er rigtig godt at vi begynder at drøfte børns rettigheder meget mere

ordens skyld sige at jeg står

at skærpe straffen for gentagne tilfælde af simpel vold begået af en

at strafferammen for sådanne handlinger fastsættes til fængsel indtil seks år hvilket svarer til den nuværende strafferamme for blandt andet mishandling i straffelovens § to hundrede og fem og fyrre

for denne type sager fremover skal det for eksempel koste seks måneders fængsel for denne type sager mod tre måneders fængsel i dag

mod personer under atten år begået af en person

det får den virkning at forældelsesfristen tidligst regnes fra den dag den forurettede fylder en og tyve år når lovovertrædelsen begås over for en person under atten år vi er meget positive over for den del af lovforslaget børn der har været udsat for vold i nære relationer kan have svært ved at stå frem med overgrebet når de stadig væk har en nær afhængighedsrelation

voldsudøveren ved at forældelsesfristen tidligst regnes fra den dag den forurettede fylder en og tyve år sikrer vi at barnet har opnået en vis alder og afklarethed anmeldelse af overgreb begået i barndommen forudsætter nemlig ikke alene opnåelse af en vis alder og afklarethed men også indsigt i at der reelt er begået overgreb og hvad konsekvenserne af disse er vi mener det vil styrke børns retssikkerhed at udskyde forældelsesfristen for på den måde at sikre barnet oprejsning på et tidspunkt hvor kontakten til voldsudøveren er mindre eller hvor barnet har større tilknytning til andre som det har tillid til vi støtter derfor den del af lovforslaget

skeptiske over for den del af lovforslaget der omhandler

overordnet set todelt

vi os tvivlende over for den foreslåede strafferamme på fængsel indtil seks år i det det der bliver straffelovens § to hundrede og fire og fyrre stykke

vores kritik deles af flere høringsparter blandt andet skriver landsforeningen af forsvarsadvokater i

efter den foreslåede § to hundrede og fire og fyrre stykke to

to hundrede og fire og fyrre fængsel indtil tre år og i særdeleshed at skulle nødvendiggøre en strafferamme på seks år sagt med lidt andre ord

det vanskeligt at forestille sig en situation hvor gentagen eller grov vold der ikke betragtes som mishandling ikke skulle være omfattet af den

nugældende § to hundrede og fire og fyrre der hjemler fængsel indtil tre år og endnu mere vanskeligt bliver det at forestille sig en situation

eller grove vold vil nødvendiggøre en strafferamme på foreslået seks år uden at handlingen betragtes som mishandling hvilket allerede i dag kan straffes efter straffelovens § to hundrede og fem og fyrre jeg springer lige lidt videre her

den anden del af vores kritik går på hvordan vi

som samfund bedst bekæmper vold i nære relationer der skal ikke være nogen tvivl om at vi som samfund skal bekæmpe vold i nære relationer med alle de fornuftige midler vi har herunder også straf

flere børneorganisationer skriver

for eksempel skriver børns vilkår at det er den generelle opfattelse at revselse der blandt andet er gerningsindholdet i lovforslaget bedst bekæmpes med oplysning og forebyggelse i stedet for straf hvorfor forbuddet mod revselse også er skrevet ind i forældreansvarsloven i et andet høringssvar skriver børnerådet

at straf sandsynligvis ikke er løsningen på sociale problemer og at de ramte børn vil være bedre tjent med sociale eller sundhedsfaglige indsatser der søger at løse problemer end

i alternativet deler vi den opfordring

med sundheds og socialfaglige indsatser vi mener at vi skal sætte massivt ind med de indsatser og en generel samfundsoplysning om voldens konsekvenser for både offeret og udøveren og sikre en bedre myndighedsindsats og bevidsthed om vold i nære relationer derfor kan vi ikke støtte den

blev afskaffet og mange af os lever måske i en forestilling om at

der med vold i hjemmet ikke rigtig er noget der foregår i danmark og når det foregår

oftest forekommer vold men det er også et mere udbredt problem end vi måske

gerne vil tro en undersøgelse sfi lavede for

ni procent af danske drenge har oplevet grov vold

en og tyve procent af børn i misbrugsfamilier der har oplevet vold så det er altså rigtig

tal selv om det ikke er flertallet og derfor bakker vi fuldstændig op om forslaget

til at det her jo ikke er det eneste middel når vi ser på hvad

er for nogle familier der udøver vold kan vi jo se at det er familier med misbrug

familier med anden etnisk baggrund hvor man måske har noget med fra en anden kultur og det er særlig børn med diagnoser derfor har vi også en fornemmelse af at man kunne sætte særligt ind i nogle af de her familier og at straf altså ikke er det eneste instrument

fordi det her selvfølgelig er noget som nogen

retsforfølge de forældre der har udsat deres børn for gentagen vold

ikke kun fordi det efterlader ar og mærker

blå mærker blåt øje eller hvad det nu kan være det er også fordi det grundlæggende er et brud med to meget vigtige principper som vi

danmark om end børneopdragelsen selvfølgelig er et familieanliggende er

værdier som vi synes vi som samfund skal fremme

har krav på at være trygge i deres nære relationer og det ved vi er noget som volden

mindre tilbøjelige til at sige hvad de mener i deres familie og har derfor også ja både mindre frihed til at sige hvad de mener men også

børn som ikke oplever tryghed og frihed og det er noget som

i sidste ende kommer ud af den her type relationer derfor er det

det det fortjener en større socialpolitisk

bliver nævnt i forbindelse med regeringens ghettostrategi det

familier med anden etnisk baggrund er en øget tilbøjelighed

sted men det er også et problem vi har i danske familier

er det tyve procent af børnene der bliver udsat

kan vi ikke bare isolere det her til en problemstilling som

mørkhårede børn det er en generel problemstilling der altså også rammer

folkeparti som er det parti der var voldsomt imod

vi indførte forbud mod revselse i familien nu er meget begejstrede for et forslag fordi det nok bliver sat ind i en sammenhæng hvor de lettere kan se sig selv fordi det nu bliver lanceret

et initiativ mod parallelsamfund sådan er verden jo så

være familiens trygge rammer er for nogle

kvinder i stedet for et sted fyldt med usikkerhed frygt

børnerådet og børns vilkår skriver i høringssvarene

det er sf helt enig i vi skal blive langt bedre til at se verden fra ofrenes vinkel det er en samfundsopgave at passe bedre på mennesker som

og også i familiehierarkier vold er dagligdag for alt for mange

sf støtter at udskyde forældelsesfristen

af forældre eller ældre søskende

vold er modbydelig uanset

som fysiske spor men

dybe spor i psyken mange kæmper med eftervirkningerne resten af livet forebyggelse og oplysning er vigtig og det kan fint suppleres med en strengere straf sf støtter en hårdere strafferamme som vil være samfundets klare signal til de familier hvor vold er en del

parallelsamfund der er desværre nogle dele af danmark hvor der åbenbart ikke gælder de samme regler som i resten af landet

kriminalitetsraten er er høj høj og beskæftigelsesraten lav

taler dansk og hvor frihed og demokrati og ligestilling ikke er en selvfølge parallelsamfund er en af danmarks største økonomiske og sociale udfordringer det skal vi gøre noget ved nu derfor præsenterede regeringen i marts udspillet èt danmark uden parallelsamfund ingen ghettoer i to tusind og tredive udspillet tager fat på mange politiske områder

der bliver sat ind

en række sociale og forebyggende tiltag og der er en række stramninger af de retlige og økonomiske sanktioner der skal både bløde og hårde tiltag til men frem for frem for alt skal vi være ambitiøse ghettoerne forsvinder ikke af sig

omhandler de retlige konsekvenser ved at bryde loven

børn giver ar for livet vold mod

familie kan vi ikke acceptere

et af de problemer vi desværre ser i parallelsamfund derfor er et af regeringens foreslåede tiltag at vi hæver straffen for gentagen simpel vold i nære relationer der skal være en konsekvens hvis man tror at det er i orden at slå sin kone eller sine børn samtidig udskyder vi forældelsesfristen så personer der er blevet udsat for vold som børn nu får bedre muligheder for at

domstolene senere i livet ofte ser vi

børn fortrænger de forfærdelige oplevelser som de har haft i et voldeligt hjem til langt ind i voksenalderen det konservative folkeparti ønsker at alle børn skal være trygge også selv om man lever i et socialt udsat boligområde vold i hjemmet er uacceptabelt og

skal føre til hårdere straf derfor bakker vi i det konservative folkeparti op om lovforslaget

regeringen ønsker et sammenhængende danmark et danmark som bygger på demokratiske værdier som frihed retssikkerhed ligeværd frisind tolerance og ligestilling og derfor lancerede regeringen den første marts to tusind og atten udspillet ét danmark uden parallelsamfund ingen ghettoer i to tusind og tredive et af initiativerne i udspillet er en hårdere kurs over for vold i hjemmet vold i hjemmet kan have vidtrækkende negative konsekvenser for børn og unges udvikling samtidig kan det medvirke til at fastholde for eksempel børn eller ægtefæller i undertrykkende

begå vold senere i livet og derfor skal vi sætte hårdt ind over for vold i hjemmet med lovforslaget foreslås det at fordoble straffen for gentagen simpel vold når volden er begået af personer i eller nært tilknyttet til offerets husstand en fordobling betyder at strafferammen hæves fra tre til seks års fængsel samtidig foreslås det at strafniveauet også fordobles i forhold til i dag bestemmelsen skal som nævnt omfatte gentagen vold som er begået af personer i eller nært tilknyttet til offerets husstand det vil for eksempel kunne være forældre stedforældre plejeforældre eller søskende men også personer der ikke bor sammen med offeret men jævnligt kommer i hans eller hendes hjem for eksempel en onkel der er involveret i opdragelsen af børnene det foreslås også at forældelsesfristen i sager om gentagen eller grov vold mod børn udskydes når volden er begået af en person i eller nært tilknyttet

offerets husstand med forslaget vil forældelsesfristen tidligst begynde at løbe når barnet er fyldt en og tyve år det betyder at hvis en far udsætter

barn for grov vold hvor forældelsesfristen er ti år vil forældelsesfristen først løbe fra når barnet fylder

som i dag indtræde når barnet er tyve år men først når barnet er fyldt

udskydelsen af forældelsesfristen vil omfatte grov vold og særlig grov vold samt gentagen simpel vold i hjemmet social kontrol æresrelaterede konflikter og vold er helt uacceptabelt det skal vi som samfund sige klart fra over for vi skal sikre at gerningsmændene bliver stillet til ansvar for deres handlinger og derfor ønsker regeringen at sætte hårdt ind over for vold

de bemærkninger vil jeg takke ordførerne for indlæggene og ser frem til den videre behandling og

på om justitsministeren vil mene at man måske skulle tage en

forældelsesfrister det er jo et principielt emne

satte os ned og kiggede ud over de forældelsesfrister

i straffeloven og så ser der er noget af det vi skal justere så man gør noget mere samlet i stedet for at justere nogle få af dem

måske være meget godt at få den der generelle drøftelse og jeg er helt sikker på at spørgeren ikke mener at det skal forsinke det her lovforslag men at vi skal have

bliver de mere rå og nogle gange mere voldelige

og at man så ikke får ret meget ud af det når man ikke har den anden og måske vigtigste ting med nemlig

at man prøver at sætte ind over for de familier hvor der hersker vold og at det måske er der vi svigter alt alt for meget i kommunerne

ikke få en lille smule mere socialpolitisk indsats fra den her regering så

hvad det er for en opgave kommunerne faktisk har i de relationer

ser at nogle bruger vold som redskab og det synes jeg ikke vi skal

med udsatte familier i en menneskealder og hun tog altid cyklen derud hvis

system i det her og du skal i arbejde og jeg vil tro at hun har haft en større succesrate end fængslerne har haft

dem der kom i spjældet det er derfor jeg spørger og ja

er problemet for den er ikke tilstrækkelig

bispørgsmål er kan vi få opdelt det her lovforslag sådan at vi kan

det der handler om at vi gør noget

sammenhæng med en bredere indsats der også har nogle konsekvenser og

der foregår masser af godt socialt arbejde som herre

vi kan da bare alle sammen håbe at den her lov aldrig bliver aktuel det er bare superdejligt

en indsats der virker det her er jo noget vi sætter ind med når

blive ved med den sociale indsats men vi skal saftsuseme hvis man må sige det her ikke se på

bruger vold i i meget voldsom grad vold i det hele taget over for deres børn og vi skal simpelt

indført en forsøgsordning fra januar og femten til udgangen

den forsøgsordning omfattede sundheds og ældreministeriet søfartsstyrelsen region syddanmark og slagelse kommune forsøgsordningen blev afsluttet med en evaluering som blev færdig sidste år den evalueringsrapport indeholder som bekendt ikke et konkret svar på hvorvidt postlisterne skal gøres permanente eller om de skal udbredes til andre institutioner derimod indeholder rapporten en række modeller for hvordan de skal gøres permanente og hvordan de kan udbredes det er vurderingen at postlisterne kan indgå i de igangværende forhandlinger om en ny offentlighedslov og derfor altså her

om at udsætte revisionen af postlisterne som bekendt er

med i forhandlingerne om en ny offentlighedslov og vi kan derfor også støtte at revisionen af postlisterne udsættes og at de indgår i de igangværende forhandlinger

i sundheds og ældreministeriet søfartsstyrelsen region syddanmark og slagelse kommune

til det næste folketingsår det er jo faktisk så vidt jeg husker

jeg gennemgik sagen anden gang

i den her periode at vi behandler en sag som som den her

tidligere fået en en udsættelse fordi man ønskede

har jo undret os lidt lige så positiv jeg var over for det tidligere lovforslag lige

mig bekendt behøver man jo ikke at udsætte det her bare fordi man afventer en en offentlighedslov som man vil lave om

taget må man sige meget meget lang tid for de partier der er en del

aftale mig bekendt er dansk folkeparti jo ikke en del af den aftale der er lavet om offentlighedsloven mig bekendt er der jo stadig væk ikke faldet en aftale på plads jeg vil sige at

er bekymret for at vi bliver ved med at udsætte det her i en uendelighed for man bliver ved med at henvise til at der på et tidspunkt skal revideres i offentlighedsloven vi vil gå

arbejdet i retsudvalget og og få kigget det

ekstra efter i i sømmene men

en bøn til de partier som er en del af det forlig der er om offentlighedsloven og den aftale der er og bede dem om at sørge for at vi snart kan få en afgørelse på det her område det er ganske vigtigt at vi får åbnet op for nogle af de ting der blev strammet til sidst man lavede

synes jeg faktisk der er et par gode imellem hvor

uden at man behøver afvente det arbejde der er i gang så man faktisk bare kan gennemføre det men

trillebørens tegn de skal både løftes og skubbes for at komme fremad og der er vi nødt til en gang

jeg synes jo også det er noget miskmask der er lavet og jeg synes ikke der er særlig mange der kan være tjent med det

og i øvrigt været enige med enhedslisten de gange det her

på tapetet i folketingssalen og det er også derfor jeg ikke har armene oppe over hovedet når jeg kommenterer det her lovforslag for jeg synes faktisk det ville være bedre at man fandt en afklaring på det her fra regeringens side og fik lavet en aftale om offentlighedsloven som

dagens forslag på vegne af vores offentlighedsordfører jan e jørgensen og som det også er blevet nævnt tidligere tidligere

formålet med nærværende lovforslag

udsætte revisionen af offentlighedslovens § seksten om postlister til folketingsåret to tusind og atten

for venstre at se er det ganske enkelt et spørgsmål om

der pågår i øjeblikket forhandlinger om en ny aftale om offentlighedsloven og justitsministeriet vurderer at de politiske overvejelser om postlister bør indgå i de politiske drøftelser om en ny aftale

blive afsluttet tidsnok til at der kan fremsættes lovforslag herom i den her samling derfor synes vi i venstre at det også er mest rigtigt at

set nået til herre christian juhl

er mere restriktiv end tilsvarende lovgivning i mange af de lande vi plejer at sammenligne os med

tusind og tretten og som trådte i kraft

to tusind og fjorten har været udsat for massiv kritik de seneste par år også fra de tre partier der var med til at indgå forlig om

muligheder for at kigge embedsmændene og politikerne over skuldrene det er trist at den utilfredshed der er med den gældende lov heller ikke i den her

ser ud til at kunne føre til at der sker en ændring af nogle af offentlighedslovens helt åbenlyse urimeligheder regeringen har ifølge

det lovforslag vi diskuterer i dag tidligst ambitioner om at ændre offentlighedsloven

godt for dem der ønsker at fastholde en restriktiv offentlighedslov altså partierne

som tilsammen udgør et mindretal i folketinget for så længe der forhandles gælder den såkaldte

ministerbetjeningsregel og de andre bestemmelser der afskærer offentligheden fra adgang til vigtige oplysninger fortsat når det er sagt er der i øvrigt ingen saglig grund til at man ikke kan revidere lovens § seksten om postlister

stærkt kritiserede bestemmelser i blandt andet

tre og tyve og fireogtyvende så selv hvis man accepterer regeringens præmis om at den mest kvalificerede bestemmelse i loven tidligst kan laves om næste folketingssamling ville der intet være til hinder for at man reviderede postlistebestemmelsen her og nu som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget afgav postlisteudvalget

rapport og evaluering af postlisteforsøget i juli to tusind og sytten juli to tusind og sytten

kan enhedslisten ikke støtte lovforslaget om at udskyde revisionen

postlisterne som en del af

som flere andre ordførere også har været inde på

øjeblikket stadig væk forhandler om en samlet revision af forskellige bestemmelser i offentlighedsloven og derfor giver det meget god mening at tage det som en samlet del af de forhandlinger der foregår derfor støtter liberal alliance en udskydelse af den del der angår

det konservative folkeparti og sige at det gør de

at jeg står her på vegne af vores retsordfører fru josephine fock der desværre deltage i dag

myndigheder omfattet af postlisteordningen skal udfærdige en fortegnelse over dokumenter

så og pressen får øget indsigt med forvaltningen som flere af mine kolleger har bemærket

ønsker regeringen med det her lovforslag at udskyde den lovbestemte revision af ordningen fra den nuværende folketingssamling til

samlingen regeringen begrunder udskydelsen med at evalueringen af postlisteforsøget bør indgå i de generelle drøftelser af offentlighedsloven der lige nu foregår i forligskredsen der bag offentlighedsloven indledningsvis vil jeg gerne knytte en kommentar til den kobling som ministeren og ministeriet har foretaget af revisionen af postlisteforsøget og de mere generelle drøftelser om offentlighedsloven som nævnt i i nogle af de foregående ordførertaler foregår der allerede en evaluering af postlisteforsøget evalueringen blev gennemført sidste år og et ekspertudvalg afgav en rapport med anbefalinger i juli

sytten ministeriet har altså haft evalueringen og rapporten i mere end ni måneder uden at foretage sig noget konkret

vi har ikke noget imod at slå evalueringer sammen der hvor det giver mening men i vores optik er der i det her tilfælde tale om to forskellige evalueringer postlisteordningen er en lavthængende frugt som vi uden de store problemer bør kunne blive enige om det forholder sig anderledes med hensyn til offentlighedsloven her er der nogle bestemmelser som vi i alternativet sammen

partier ser alvorligt på derfor er det hverken naturligt eller oplagt at slå disse to særskilte processer sammen postlisterne burde i vores optik fra starten

været obligatoriske gennemsigtighed er et vigtigt princip for alternativet særlig når det kommer til offentlighedens indsigt

forvaltningens arbejde og her synes vi at postlisterne blandt andet er med til at sikre større transparens det kan forhåbentlig være med til at øge borgernes og pressens indsigt i forvaltningens arbejde og derfor skal vi have bredt det ud som det også fremgår af danske mediers høringssvar vil en permanent ordning med postlister gavne borgernes og pressens indsigt i forvaltningens arbejde og det vil

de omfattede omfattede myndigheder til gavn danske medier skriver

at myndighederne vil kunne indhente besparelser i form af en forbedret kvalitet af journalisering samt en forbedret og hurtigere ekspedition af aktindsigtsanmodningerne der ofte vil være nemmere at håndtere da postlister letter

en yderligere udsættelse af revisionsfristen er en eklatant tilsidesættelse af hele intentionen med at indsætte en udtrykkelig og særskilt revisionsfrist for postlisterne som netop var med henblik på at sikre en hurtig vurdering af postlisteforsøget samt politisk stillingtagen til den fremtidige postlisteordning alternativet vil derfor gerne opfordre folketingets øvrige partier til at presse på for en igangsættelse af en permanent postlisteordning

de bemærkninger kan vi ikke støtte en udskydelse af revisionen af postlisteforsøget

ændringer der blev foretaget af offentlighedsloven og derfor er vi jo i gang med at forhandle

derfor kan vi godt leve med at den her forsøgsordning bliver en del af de forhandlinger selv om jeg selvfølgelig også godt kan forstå argumentet om at man da godt kunne rykke på det her område uden at afvente

offentlighedslov justitsministeren mener at

postlisteforsøget

blive ved med at udskyde sagen og jeg forstår meget godt de kritiske høringssvar fra danske medier og dansk journalistforbund

trods vores fælles utålmodighed vælger sf alligevel at komme ministeren i møde det virker som en

pragmatisk løsning at diskutere postlisteforsøget i sammenhæng med den

lovforslaget som vi har hørt i dag formålet er jo at udskyde revisionen

bestemmelser om postlister fra folketingsåret

der

har i årene to tusind og femten og seksten været gennemført et forsøg med åbne postlister i udvalgte myndigheder postlisteforsøget blev evalueret i og sytten og postlisteudvalget kom med en rapport i juli to tusind og sytten postlisteudvalget udtaler sig ikke om hvorvidt der bør indføres en permanent ordning med åbne postlister udvalget opstiller derimod forskellige modeller for

som bekendt pågår der i øjeblikket politiske forhandlinger om en ny aftale om hele offentlighedsloven

vurderet at de politiske overvejelser om postlister bør indgå i de politiske drøftelser der er i øjeblikket det er klart

og alt efter hvordan de måtte munde ud

er det nu engang sådan at vi ikke tidsnok

denne samling om en en eventuel ny aftale om offentlighedsloven

ordførerne for indlæggene og jeg ser frem til den

lovforslaget henvises til retsudvalget hvis ingen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget det er

ligger denne sag på folketingets bord lov om forbud

den frivillige tillægsprotokol der giver adgang til at føre klager

frem til fns handicapkomité med dette lovforslag indføres et forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap hermed ligestilles handicappede med andre grupper der har samme beskyttelse uden for arbejdsmarkedet på grund af køn race og etnisk oprindelse overtrædelser kan indbringes for ligebehandlingsnævnet

her er et skridt i den rigtige retning det løser ikke alt

der er fortsat behov for udvikling og fremgang på området for vi er ikke i mål endnu mennesker med handicap oplever stadig at blive

socialdemokratiet glæder sig over at vi nu kan opfylde den konvention

forskelsbehandling på grund af handicap på arbejdsmarkedet

for arbejdsmarkedet indeholder et generelt forbud mod forskelsbehandling af mennesker med handicap men endelig

et forbud mod at diskriminere mennesker med handicap

og det har været længe undervejs i dansk folkeparti indkaldte vi i to tusind og seksten

vil ministeren redegøre for hvad der skal til for at indføre et generelt forbud mod

herunder om regeringen vil indføre adgang til at klager over

at personer med handicap skal beskyttes mod diskrimination også

folketinget også konstaterer at regler for tilgængelighed der vedrører nybyggeri skal overholdes i forhold til det med tilgængelighed vedrørende nybyggeri mener vi i dansk folkeparti at der virkelig skal følges op på at

organisationerne erfaringerne med

på arbejdsmarkedsområdet viser efter fleres opfattelse at et pålæg om rimelig tilpasning ikke har haft nogen væsentlig negativ effekt heller ikke af økonomisk karakter

ikke været muligt at få finansministeriet til at beregne hvilke økonomiske konsekvenser det vil medføre ud over at vi har modtaget et svar

finansministeriets vurdering at en udvidelse af lovforslaget med en bestemmelse om ret til rimelig tilpasning af offentlige ydelser vil medføre uforudsigelige samfundsøkonomiske omkostninger

offentlige institutioner men også for private

der skulle tilvejebringes finansiering af de offentlige udgifter der følger af tilpasningen byrden

samfundsøkonomien kan dog ikke opgøres på forhånd

være tale om et forbud der spænder over alle dele af den offentlige sektor koblet med at kravet om rimelig tilpasning er individbaseret det er selvfølgelig

er meget svært at lovgive ud fra så ukonkrete forudsigelser så min opfordring er helt klart ministerierne må grave et spadestik dybere

kan indarbejdes i en lov om forbud mod

på grund af handicap dansk folkeparti finder det vigtigt at

vedtaget lovgivning på området og mener ikke at vi skal tage lovforslaget som et gidsel i nogen økonomiberegninger den del må vi

resultatet af beregningerne mener vi skal afrapporteres inden udgangen af september to tusind og atten herefter kan et eventuelt lovforslag så tage højde for de økonomiske konsekvenser det lovforslag her indeholder princippet om delt bevisbyrde som

i ligestillingsloven og ligebehandlingsloven

dette lovforslag i dansk folkeparti er vi utrolig glade for at

vi har sat mennesker med handicap på dagsordenen adskillige gange i denne valgperiode og vi har også sammen

vedtaget flere gode ting på handicapområdet herunder også flere af dansk folkepartis beslutningsforslag vi har blandt andet ændret valgloven sikret bedre hjælpemidler i valglokaler sikret at man selv kan vælge sin hjælper i

fået ret til minimum hundrede og fire ture vi har sikret lovgivningen omkring opsættende virkning kaldt varslingsordningen inden for bestemte paragraffer i serviceloven så man ikke pludselig står uden sin hjælp vi har afsat midler til en handlingsplan på handicapområdet

at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og øge borgernes retssikkerhed

til gavn for mennesker med handicap det er jeg utrolig glad for

det er selvfølgelig et forslag vi støtter i dansk folkeparti og vi ser også frem til udvalgsbehandlingen hvor vi selvfølgelig også vil have en række spørgsmål

sige at jeg holder talen her på vegne af venstres socialordfører det glæder os i venstre at vi med det her lovforslag er på vej mod at få et decideret forbud mod forskelsbehandling af mennesker med handicap førstebehandlingen i dag markerer et stort skridt vi kan ganske enkelt ikke acceptere at mennesker med handicap diskrimineres og det skal også stå klart i vores lovgivning med dette lovforslag forbyder vi både direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af handicap og vi giver mulighed for at klage til ligebehandlingsnævnet hvis forbudet overtrædes det sikrer på den måde handicappede i danmark på en helt helt ny måde

for vi har desværre set nogle urimelige sager hvor personer med handicap bliver behandlet anderledes og urimeligt i forhold til andre derfor skal vi arbejde videre med at sikre handicappede menneskers rettigheder og det gør vi med det her lovforslag i venstre er vi derfor også rigtig glade for at vi kan skabe en bred opbakning i folketinget

jeg har lovet også

at give en hilsen fra de konservative og sige at de ligesom venstre støtter

behandler her i dag det er rigtig mange år siden

folketinget vedtog et forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap på arbejdsmarkedet og lige siden og især

et generelt forbud mod forskelsbehandling ligger

vi har tiltrådt fns handicapkonvention for lige knap ti år siden og vi har

en alt for lang periode været det eneste land i skandinavien som ikke har et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap så indledningsvis vil jeg sige at det er et rigtig godt forslag der nu ligger der det glæder vi os over i enhedslisten når det er sagt

vi synes det er udformet på en måde så det ikke måske endda slet ikke giver tilstrækkeligt grundlag for i praksis

forskelsbehandling og vi kan jo konstatere at det ikke bare er et synspunkt som vi i vores visdom

er nået frem til i enhedslisten

jeg kan se dansk arbejdsgiverforening glæder sig over

at dansk erhverv glæder sig over forslaget

kan vi se at der er en ganske betydelig kritik af

regeringen har fravalgt at medtage en

udtrykkelig forpligtelse ifølge fns handicapkonvention den citeres ellers

over lovbemærkningerne men lige præcis den her er der ikke meget fokus på i lovbemærkningerne og efter vores opfattelse

arbejdsgiverne skal foretage rimelig tilpasning

medtaget i forskelsbehandlingsloven altså den lovgivning der gælder på arbejdsmarkedsområdet og vi kan simpelt hen ikke forstå at det der er gældende

for vores virksomheder ikke også skal være gældende i bred almindelighed jeg tror at nogle af høringssvarene formulerer det sådan at

mærkeligt at vi vil pålægge private arbejdsgivere en forpligtelse til rimelig tilpasning når den kommunalt drevne skole eller daginstitution eller det

til de samme krav så det er ét problem

jeg synes at der bredt set fra partiernes

tvivlen komme ministerens synspunkt til gode nemlig at det da kunne være at det her var forbundet med meget store udgifter vi har haft vanskeligt ved at se det for det har jo ikke kunnet dokumenteres på arbejdsmarkedsområdet og derfor har vi

institut for menneskerettigheder peger på i deres høringssvar

og sige at der er bestemmelse om rimelig tilpasning gældende og så kan vi dermed drage nogle erfaringer

slået til lyd for at det her er meget omkostningsfuldt

synspunkt som enhedslisten og andre har slået til lyd for at der ud fra erfaringerne på arbejdsmarkedet ikke kan udledes at der er meget store udgifter

kunne gøre det på et begrænset område og så få udledt nogle konkrete erfaringer af det et andet problem

der er er at lovforslaget også undtager undtager

tilgængelighed og man må jo sige at lige præcis spørgsmålet om tilgængelighed udgør en meget stor

barriere for en række borgere det er udmærket beskrevet af høringssvar fra

der beskriver det problem der er for

jeg tror det er danske døves landsforbund eller også

som i deres høringssvar gør det meget tydeligt hvilke barrierer det giver når når tilgængelighed ikke er med

at forskelsbehandling kan være lovligt hvis det har et sagligt formål også det har vi diskuteret på indtil flere møder og jeg synes simpelt hen ikke

vi har fået en rimelig begrundelse for at det skulle være sådan

forskelsbehandling kan være lovlig hvis det har et sagligt formål der er nævnt et enkelt eksempel i

det er principielt vigtigt for os at det bliver indført men jeg håber meget

op i udvalgsarbejdet og forhåbentlig få noget af det ind

at forbuddet mod diskrimination af handicappede også gælder uden for arbejdsmarkedet det betyder at beskyttelsen af handicappede vil gælde på linje med beskyttelse af køn race og etnisk oprindelse

er relativt uproblematisk at selvfølgelig skal handicappede have samme status som de andre nævnte grupper

man mange måder er mere udsatte og jeg synes derfor at det her er et rigtig godt skridt

fru marianne jelved er en af de største politikere vi har

er nødt til at tage dem i rækkefølge og det betyder at herre

værsgo

alternativet rigtig glade for at stemme for det her

vi flytter os lidt på det her område indholdet handler blandt andet om at give mennesker med handicap klageadgang til ligebehandlingsnævnet og at personer der bliver krænket kan få en erstatning men vi mener dog også at vi skal videre i arbejdet og vi er enige med dansk handicap forbund danske handicaporganisationer det centrale handicapråd og lev om at forslaget har alvorlige mangler i forhold til rimelig tilpasning og tilgængelighed som vi jo skal leve op til i forhold til handicapkonventionen

masser af arbejde foran os i forhold til at sikre at vores borgere med handicap kan glide ind i samfundet på en enkel og naturlig og værdig måde uden at skulle mødes med forhindringer som gør mange af de muligheder vi andre nyder godt af nærmest stadig væk utilgængelige for mennesker med handicap

men vi ser i den grad frem til arbejdet med i højere grad

tak radikale venstre

gerne kvittere over for ministeren for at vi får lovforslaget nu det er rigtig dejligt og det er på mange måder et rigtig godt lovforslag så den ros skal ministeren have vi har jo allerede en anden lovgivning som

diskriminere og gøre forskel på folk på grund af deres handicap nemlig lovgivningen der vedrører arbejdsmarkedet nu får vi så en

det er et godt greb og det lyder rigtig udmærket

stille en række spørgsmål til ministeren under behandlingen her

nævner lige et par af dem hvis man siger at tilgængelighed skal omfatte nybyggerier

det ikke en ekstra udgift kan man sige

for et stykke tid siden havde vores boligminister

for nybyggerier

så det med rimelig tilpasning der har jeg rigtig svært ved at forstå at det skulle have

også fordi der er kommet et papir fra finansministeren og socialministeren fra toogtyvende august to tusind og sytten hvoraf det fremgår at det følger af handicapkonventionen at offentlige myndigheder og jeg citerer

at der tilvejebringes rimelig tilpasning hvis det ikke pålægger myndigheden en uforholdsmæssig stor eller unødig byrde citat slut

en ganske rimelig betragtning og der er det ved det at rimelig tilpasning

handling det er ikke en handling som berører store grupper for det er afhængigt af den enkelte situation det enkelte menneske med et handicap kommer ud for jeg nævner lige et par eksempler på det som jeg tror rigtig mange af os kender en dreng i børnehaven får diagnosen diabetes

medicin mens han er i børnehaven

hans forældre så besked om at så kan han ikke længere være i den børnehave

vi alle sammen synes er totalt urimeligt og hvad er det for en økonomisk konsekvens det ville

at drengen blev i børnehaven jo der skulle være en leder og et par pædagoger som lærte hvordan man gav den medicin og det kunne kommunens sundhedsplejerske

få økonomiske konsekvenser nogen andre steder så er der den blinde mand med en førerhund som gerne

han så ikke få lov til selv om en rimelig tilpasning

en særlig situation vi finder ud af at sætte dig her i et hjørne af restauranten

din hund det er heller ikke noget der har økonomiske konsekvenser nogen som helst steder

det var en mor som var relativt stærkt handicappet og sad i kørestol

skolen i sin kørestol og får at vide at mødet er på første sal og moren må selv

første sal og have sin kørestol hevet med

det koster heller ingen penge

individuel situation der lægger op til det vi kalder rimelig tilpasning derfor vil

under behandlingen af lovforslaget

mange måder det kan ske ved spørgsmål og det kan ske ved at ministeren

lukket samråd i udvalget eller på anden måde men vi bliver jo nødt til

ligesom de tidligere ordførere op om forslaget om forbud mod forskelsbehandling

fulgt op på vores ratifikation af handicapkonventionen så borgere med handicap får en effektiv beskyttelse mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet såvel som uden for arbejdsmarkedet så meget desto mere

at regeringen ikke i højere grad adresserer problemerne med tilgængelighed i det foreliggende forslag men det flugter selvfølgelig med den opblødning

om tilgængelighed som boligministeren netop har indføjet

kravene til nybyggeri altså den lempelse af kravene men hvis vi skal have et åbent samfund præget af mangfoldighed og let adgang for alle borgere

skal kravene tilgængelighed ikke blødes op de skal strammes op det samme gør sig selvfølgelig gældende som andre også allerede har sagt i forhold til rimelig tilpasning

og jeg vil gerne tilslutte mig de ordførere der har foreslået at det her skal vi drøfte videre i

institut for menneskerettigheder sikrer at lovforslaget kommer til at omfatte krav om tilgængelighed med den begrænsning at der alene foreligger forskelsbehandling ved tilsidesættelse af eksisterende krav

at finde løsninger på de sidste udfordringer

vi endeligt kan bakke op om

handicapkonventionen for alle borgere med handicap i danmark

folketingets anden runde af

fyldt med håndværkere herinde for at mennesker i kørestol kan komme rundt her

et forbud mod at forskelsbehandle på

også til ordfører fru karina adsbøl som

gentagne gange har kæmpet for lige præcis det her forslag og som jo også i februar sidste år fik sat skub i processen jeg synes vi har haft et rigtig godt samarbejde undervejs det synes jeg faktisk vi har haft med ordførerne generelt

nu tager vi så skridtet mod et generelt forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap det er et kvantespring for dansk handicappolitik at vi gør det helt klart at i et moderne samfund vil vi ikke acceptere at mennesker med handicap bliver diskrimineret for det er dybt krænkende at opleve diskrimination det er både pinligt og det er nedværdigende for de pågældende mennesker som føler sig behandlet som andenrangsborgere hvis man bliver afvist på grund af sit handicap for i dag har man ingen steder at gå hen man oplever en uretfærdighed og kan ingen steder gå hen men det kan man hvis

bliver diskrimineret på en anden baggrund som det blev sagt af

det kunne være på baggrund af hudfarve eller på baggrund af seksualitet

laver vi om på det nu og lovforslaget er et vigtigt skridt i retning af at sikre personer med handicap

indeholder nemlig et meget bredt dækkende forbud mod diskrimination som omfatter både offentlige og private virksomheder og vel at mærke på alle områder i samfundet og samtidig bliver der mulighed for at klage til ligebehandlingsnævnet og få tilkendt en godtgørelse såfremt nævnet finder at loven er blevet overtrådt så ved jeg godt at det har været et stort ønske fra flere partiers side også fra dansk

at der bliver indført en ret til rimelig tilpasning det har vi lyttet til men vi er nødt til først at se på hvordan et eventuelt forslag om rimelig tilpasning kan tage højde for de økonomiske konsekvenser og en overskuelig afgrænsning og implementering

vil regeringen nu også igangsætte en undersøgelse så vi inden næste folketingssamling får set på hvordan rimelig tilpasning kan indarbejdes i den lov som vi forhåbentlig

får vedtaget for det er først og fremmest vigtigt at vi omsider får et forbud mod forskelsbehandling og vi kan ikke understrege nok at mennesker med handicap er en del af fællesskabet og har ret til at deltage ligeværdigt i fællesskabet og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget måtte have

de økonomiske konsekvenser og det er selvfølgelig også vigtigt

selv om vi måske er lidt uforstående over for at det vil medføre så

store og uforudsigelige udgifter når man ikke har kigget mod sverige og norge som netop har indført det her med en rimelig tilpasning så derfor skal jeg høre

en betænkning hvor vi ligesom får det her skrevet ned og det bliver undersøgt

nogle økonomiske beregninger så vi kan komme videre

får undersøgt de økonomiske konsekvenser noget noget bedre

når man er en økonomisk ansvarlig regering

altså heller ikke med men derfor har vi jo alligevel forpligtet os til at se

derfra når det er vi forhåbentlig

lange liste af gode ting som

er fru karina adsbøl har fået vedtaget igennem

om ministeren har tænkt nogle tanker også i forhold til det der har været drøftet

kollega på området i forhold til

overrakt eksamensbeviset og som sad nede foran podiet i sin kørestol og de andre stod og skulle

at man lige havde en rampe så hun kunne sidde sammen med

få overrakt det her eksamensbevis

en ganske stor fornøjelse for det gør jo også at

på mærkerne i forhold til at have en god handicappolitik jeg har ikke været i direkte dialog

hele den overordnede måde at regne på som som er vanskelig så er jeg fuldstændig enig i

den sag vi så sidste forår

op og modtage sit eksamensbevis og som beskæmmet

får det til at vende sig i en hvorfor er der ikke nogen der griber ind som jeg husker sagen fra medierne dengang sidste år havde man ovenikøbet en rampe og man kunne bare have sat rampen

kan jo lave nok så meget lovgivning og det skal vi selvfølgelig også gøre hen i retning af at det skal være fornuftigt og

egentlig også derfor at det var så godt hvis vi ikke lader alt bero på sund fornuft men prøver at lovgive

rimelig tilpasning ind for så var det nemlig en forpligtelse det er det jo ikke i dag og derfor

fns handicapkonvention

så tydeligt står at der er tale om diskrimination hvis man ikke foretager

en rimelig tilpasning og når der står at

med henblik på at fremme lighed og afskaffe diskrimination

deltagerstaterne skal tage alle passende skridt til at sikre at der tilvejebringes rimelig tilpasning synes ministeren at ministeren har et særlig godt argument for ikke at leve op til den forpligtelse

lever op til fns handicapkonvention og det har man også vurderet at man har gjort uden at have et forbud

tidligere havde man en vurdering af at vi lever op til

have efterfølgende hvor vi så altså nu står med den her glæde i dag og førstebehandler et lovforslag som skal sikre at man ikke fremadrettet må

tidligere regeringer har haft en tilsvarende fortolkning og det bliver det desværre ikke bedre

jeg har sådan set respekt for at det vil være godt at have en fornemmelse af

vi er ikke tilhængere af at man lovgiver uden at ane hvad det koster men jeg undrer mig over hvordan det kan være hvis ministeren ønsker at vi skal få en

på et begrænset område konkret uddannelsesområdet som vi har peget på hvorfor i alverden prøver vi det

hvis man indfører en rimelig tilpasning på et enkelt område jeg kan simpelt hen ikke se den sunde fornuft

i folketingssalen som man ikke kender de økonomiske konsekvenser af og selv om

vil det jo stadig væk være sådan at der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med det område

kender økonomien og økonomiens omfang af og det gør

det der handler om en rimelig tilpasning og det er jo så også derfor at at det ser ud til at vi nu får en beretning hvor

opfattelse af begrebet rimelig tilpasning og dets konsekvenser især når jeg kan citere fra et notat som

afsender på fra den toogtyvende august to tusind og sytten

det følger af handicapkonventionen at offentlige myndigheder skal sikre at der tilvejebringes rimelig tilpasning hvis det ikke pålægger myndigheden uforholdsmæssig stor eller unødig byrde det gælder allerede nu siger finansministeren og socialministeren så er sagen jo bare at det er svært for borgere som mener at myndigheder ikke har været gode nok til at imødekomme kravet om rimelig tilpasning hvordan skal de kunne klage til ligebehandlingsnævnet over det når det ikke fremgår af en lov som de kan henvise til

det har de jo ikke adgang til i almindelighed

at rimelig tilpasning er noget andet end store krav fordi det er en individuel hjælp en håndsrækning

har gjort det klart at det er vanskeligt at estimere økonomien det er jo vigtigt at sige at loven har et meget meget bredt anvendelsesområde loven gælder jo både i den private sektor

offentlige sektor så det som måske kan synes som en ubetydelig lille omkostning et sted

det er jo sådan og det ved fru marianne jelved også som tidligere økonomiminister at som ansvarlig minister må man ikke lægge et lovforslag i salen som man ikke kender

kan få iværksat den undersøgelse som forhåbentlig kommer til at give os

rimelig tilpasning rigtig mange gange men det er jo ikke særlig løfterigt at vi så får at vide at ministeren og regeringen til næste efterår vil sætte et større arbejde i gang det burde jo være sket for lang tid

bare rimelig tilpasning som eksempel

til nybyggerier og nye anlæg

være opmærksom på det på den måde sender vi nogle signaler ud i samfundet om at det

om hjælpsomhed og nogle holdninger

at alle også mennesker med handicap kan have glæde af det vi bygger

det er meget meget svært at forstå at der ikke kan laves en almindelig snusfornuftig behandling af det her selv om

marianne jelved siger at det her skulle man have gjort for lang tid siden altså

jo bare lige minde om at længere siden er det jo heller ikke at radikale

faktum er jo at det er en borgerlig regering der skulle til i samarbejde med dansk folkeparti før vi overhovedet får et lovforslag som sikrer at man ikke må diskriminere mennesker med et handicap

der var en regering som tog det ned i salen således at det blev gennemført det er jo fordi der har været et støtteparti

er en regering som har valgt at imødekomme det så hvis det her

står og arbejder sig op i et hjørne og gør det her videre arbejde noget besværligt fordi ministeren sådan påtager sig at skælde nogle af partierne

medførte at man

har fået opbakning fra stort set alle partier her i salen til

af folketingets partier jeg sagde tak for nogle rigtig rigtig gode ordførertaler og jeg mente det af hele mit hjerte når jeg så bliver udfrittet

altså hvis man går over i sådan en retorik

så undrer jeg mig bare over hvorfor man

har stillet det inden det lovforslag eller lavet rimelig tilpasning eller sikret at man ikke må diskriminere

at udtrykke min taknemmelighed og også min glæde over at ordførerne havde holdt de taler som de gjorde

til at alle partier havde fået en anerkendelse for at det her

så havde det ikke gjort mig noget men når historieskrivningen skal laves

at det her er en enkelt regering og et enkelt parti der har drevet ekstra på så synes jeg faktisk

vi har været igennem jeg kan bare sige at

få nogle udfordringer med at få bokset de sidste ting på plads heri jeg skal bare melde mig i rækken

at det der med rimelig tilpasning burde have været med i regeringens udspil og det må regeringen jo så se om

ultimativt hjerteblod fuldstændig grundlæggende

jeg kunne bare have skåret alle over en kam men jeg synes faktisk at jeg gjorde både og jeg synes

som virkelig har presset på og presset på og

dem som virkelig også har kastet sig engageret ind i den her diskussion og som vi har holdt møder

at at vi sammen får lagt et spor

det håber og tror jeg da på og det håber og tror jeg på at vi kan gøre

ordet er børne og socialministeren

og det foreslået at regeringen inden udgangen af dette folketingsår skal ændre udlandsbekendtgørelsen så forældre til børn med funktionsnedsættelse fremover kan tage den aflastning de modtager til hverdag med under et midlertidigt ophold i udlandet

ønsker med beslutningsforslaget at give familier med børn med funktionsnedsættelse mulighed for at holde ferie i udlandet på lige fod med andre familier altså det ønske er jo selvfølgelig forståeligt

hvem kan ikke sætte sig ind i hvor udfordrende det må opleves for en familie med et barn med eksempelvis spastisk lammelse eller

hjerneskade i forhold til det at komme på ferie at lovgivningen ikke giver mulighed for

tage alle de former for hjælp man får i sin hverdag med til udlandet

ikke støtte forslaget dels fordi det giver nogle praktiske udfordringer dels fordi det må forventes at medføre offentlige merudgifter af et ikke uvæsentligt omfang det vender jeg tilbage til men først er det vigtigt for mig at sige noget generelt

hjælp efter serviceloven med til udlandet det altovervejende udgangspunkt er at hjælp efter serviceloven er betinget af at man har ophold i danmark det betyder at man skal være i danmark når man modtager hjælpen og omvendt at de danske myndigheder ikke skal yde hjælp til borgere der opholder sig uden for landets grænser i udlandsbekendtgørelsen er der dog for nogle bestemte typer af hjælp lavet en undtagelse til udgangspunktet om ophold i danmark som betyder at man har ret til at tage sin hjælp med til udlandet under et midlertidigt ophold herunder også en ferie de typer af hjælp som man altså har ret til at

er merudgiftsydelserne tabt arbejdsfortjeneste ledsageordningen bpa ordningen kontaktpersonordningen til døvblinde hjælpemidler forbrugsgoder handicapbil og hjælp til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller funktionsnedsættelse alle disse typer af hjælp som altså skal ses som undtagelser til udgangspunktet om ophold i danmark som forudsætning for hjælp er kendetegnet ved at det er muligt at tage dem med sig til udlandet uden større vanskeligheder og uden at formålet med hjælpen går tabt for eksempel kan man jo uden større vanskeligheder tage sin kørestol med sig til paris på en weekendtur og formålet med kørestolen nemlig at

kunne komme rundt gør jo også at den naturligvis skal med tilsvarende gælder for

bpa ordningen hvor man jo uden videre kan tage den døgnhjælp som man har i hverdagen med på en badeferie til tyrkiet og formålet med

bpa nemlig pleje ledsagelse

at man skal kunne tage hjælpen med sig uden for hjemmet hvis jeg så går over til det som beslutningsforslaget konkret handler om nemlig aflastning

er nogle udfordringer som gør det ret kompliceret i praksis at indskrive det i udlandsbekendtgørelsen som en af de typer hjælp som man kan tage med til udlandet og det er ovenikøbet nogle udfordringer som

for mig at se er svære ja nærmest umulige at løse selv om man planlægger sit udlandsophold meget omhyggeligt udfordringerne opstår som følge af den måde som aflastningen gives på baggrund af hjælpens omfang aflastningen gives nemlig ofte som såkaldt naturalhjælp altså det vil sige at hjælpen leveres af en kommunalt ansat medarbejder i modsætning hertil står kontantydelserne det kunne eksempelvis være merudgiftsydelsen hvor familien får et beløb i hånden til dækning af deres behov og desuden leveres aflastningen enten i familiens hjem hvor den kommunale medarbejder møder op og aflaster familien eller i en aflastningsinstitution hvor barnet med funktionsnedsættelse opholder sig under aflastningen det gør det i sig selv vanskeligt at

med til udlandet i modsætning til hvis der havde været tale om en kontantydelse

tages med ydermere gives aflastning typisk i et korterevarende tidsrum som er fastsat på forhånd det kan eksempelvis være en hverdagsaften om ugen og en weekend om måneden altså normalt ikke så omfattende hjælp

jo ganske vist selv om aflastningen ikke er så omfattende principielt kunne planlægge det sådan at aflastningspersonen kunne tage med til udlandet eksempelvis på ferie

have nogle økonomiske konsekvenser som vi i regeringen også må tage med i vores betragtninger ved vurderingen af beslutningsforslaget der vil således skulle afsættes økonomiske ressourcer ud over den aflastning som den enkelte familie i forvejen modtager til aflastningspersonens løn ophold med videre under eksempelvis en udlandsferie det skyldes at aflastningspersonen jo i sagens natur ikke kan rejse hjem i de perioder under udlandsopholdet hvor der ikke ydes aflastning lad mig illustrere det med et eksempel

en familie der til daglig modtager aflastning en hverdagsaften om ugen og en weekend om måneden hvis den familie skal på en uges ferie til sydspanien og tager deres

aflastning med som det foreslås i beslutningsforslaget så vil det medføre offentlige merudgifter til aflastningspersonens løn ophold med videre og der skal jo også

ophold for det tidsrum hvor aflastningspersonen ikke yder aflastning til familien fordi det

ikke giver mening at lade aflastningspersonen rejse frem og tilbage mellem de perioder hvor der ydes hjælp

muligt på nuværende tidspunkt at lave en kvalificeret vurdering af de samlede økonomiske konsekvenser af beslutningsforslaget og det skyldes bla

at behovet for aflastning under udlandsophold ikke er afdækket men ud fra en antagelse om at familier med børn med funktionsnedsættelse ligesom alle andre familier naturligvis tager deres børn med på ferier og ikke som det ellers bliver antydet i beslutningsforslaget efterlader dem hjemme i døgnaflastning fordi de ikke kan tage deres aflastningsordning med

forventes at de offentlige merudgifter vil være af et ikke uvæsentligt omfang

at der er såvel praktiske udfordringer som ikke uvæsentlige offentlige merudgifter ved at åbne op for at tage aflastningen med under midlertidige ophold i udlandet herunder på ferier

og derfor ønsker vi ikke at ændre udlandsbekendtgørelsen så aflastning gøres til en af de typer af hjælp efter serviceloven som man har ret til at tage med til udlandet så regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget

og de ting men nu er det jo sådan at vi er lovgivere så vi kan egentlig

lovgivning vi gerne vil vi kan også indgå kompromiser

for eksempel jane brostrøm som er mor til syv årige maise der har muskelsvind og bruger kørestol hun undrer sig nemlig over reglerne i serviceloven familien må ikke tage den hjælp

i hverdagen med på ferie i udlandet men kommunen må så godt betale for

maise får en uges ophold enten hos en aflastningsfamilie eller på en institution

skal blive hjemme og ikke kan komme med på ferie men skal

institution i en uge så derfor er meningen med det her beslutningsforslag at det udligner sig selv i den sidste ende og det er derfor vi

fremsat det her beslutningsforslag

skal stilles en aflastningsplads til rådighed såfremt

med til udlandet er de typer af hjælp som går på barnet det er hjælpen til barnet i det daglige det er merudgiftsydelsen ledsageordningen og en række andre ordninger

for voksne og så videre aflastning er jo noget som typisk gives

og i og med at det ikke har været muligt at beregne

en mulighed for mig til bare at sige

ville man jo godt kunne lave en ordning for eksempel en

lovforslag sammen som vi vil hvis der er

altså det her beslutningsforslag er jo ikke skrevet

vi for de her familier er ofte

paragraf og det er derfor der er en udfordring

er en finansminister som man taler med

for at få hjælp til aflastning eller hjælp

i forbindelse med ferier det her er jo ret beset bare en gruppe af borgere som ligesom falder uden for de gældende aftaler

sådan har jeg i hvert fald umiddelbart læst

beslutningsforslaget og det handler også om at få dem med

ministeren oplister de dyre eksempler altså de børn som kun har brug for meget lidt aflastning i dagligdagen

de børn som har brug for omfattende aflastning hvor det jo nødvendigvis må være forholdsvis billigere i forhold til hvad man normalt betaler jeg tænker om ministeren måske kunne se for sig en eller anden form for graduering jeg tror nemlig ikke at forældre med meget lidt behov for aflastning nødvendigvis efterspørger at få aflastning med på ferie men det er de forældre som har behov for omfattende aflastning der har det behov hvis det

et handicap og et støttebehov som er så omfattende at man i forvejen er under en af de andre

ydelser som man så altså derfor kan tage med det som jo er det springende punkt er at hvor de andre er kontante beløb man kan tage med så er en aflastningsperson jo det der hedder naturalhjælp og altså

om ugen eller man har en weekend om måneden så bliver det jo vanskeligt at tage

på en ferie som kan være af syv dages varighed eller af fjorten dages varighed dermed

skal man jo betale for hele den pågældende ferie fra

jeg tror at det er godt for familierne at de prøver at

holde sammen men vi gætter jo jeg synes også det lyder som om ministeren gætter så kunne man i det mindste

forholdsvis mange med forstand på området siger at det her faktisk

om man er i aflastning i en uge

om ugen eller kun nogle timer

vanskeligt at beregne fordi det er svært at lægge de beregningsforudsætninger ind

bliver sendt i salen salen forholder jeg mig jo til det som minister

beslutningsforslag og det er også derfor at regeringen ikke kan støtte det og hvor jeg jo så også gør opmærksom på at der er mange andre muligheder for støtte og hjælp som man rent faktisk godt kan tage med på ferie

i det her synes ministeren så ikke at der er et underligt misforhold

det ene barn er handicappet og hvor der er behov for aflastning vælger at tage på ferie med deres tre børn

af den ene eller den anden årsag at der er et stærkt behov for nu gør noget med de to børn der ikke har ikke har en funktionsnedsættelse og lader det tredje barn blive hjemme så kan det offentlige gå ind og betale er der ikke noget skævt i forhold til familiernes prioritering

hvis man derimod vælger at tage alle sine børn med på ferie så er der ikke noget tilskud fra det offentlige forekommer det ikke

at være helt skævt i forhold til hvordan vi tænker at familier gerne skulle have mulighed for at fungere

jo noget som går på familien

og det er klart at hvis man skal fjorten dage

sydpå til spanien og man har

den aflastningsperson under hele opholdet

alle de fjorten dage i sydspanien og det er derfor at det bliver en meget voldsom

hvis man lader det ene af sine tre børn blive hjemme fra en sådan ferie

at tage af sted med alle sine børn er det ikke helt skævt

en krone var det ikke rimeligt at man som minimum fik det tilskud med sig som man ville kunne få

eller en aflastningsinstitution

en implikation af det vil være men jeg kan bare fremhæve at hvis man har et barn med et meget stort støttebehov så er der en række ordninger

der er merudgiftsydelsen der er bpa ordningen som selvfølgelig er

der er en ledsageordning der er en kontaktpersonsordning der er en række ordninger som alle

mulige at få med til udlandet og som altså modsvarer det behov som barnet har så går aflastningen jo

hvis man skal til at ændre på det så vil

hav fra socialdemokratiet

på at ændre lovgivningen så det bliver muligt for forældre som passer et barn eller en ung på under atten år med funktionsnedsættelse i hjemmet og som har fået bevilget hjælp til aflastning af forældre efter servicelovens § fire og firs

fremover at kunne medtage hjælpen til aflastning når de er på ferie med deres barn i udlandet fra socialdemokratiets side deler vi til fulde intentionen om at familier som har et barn med handicap skal kunne få samme mulighed for

komme på ferie og lade op som andre familier vi deler også synspunktet om at det er ganske vanskelige vilkår

vi ofte byder de her familier

meget langt for at sikre at vores lovgivning er rimelig og fleksibel så kommunerne kan yde den hjælp og støtte som er nødvendig for at give de her familier en tålelig dagligdag når det så er sagt

behovet er herunder også

rimeligt ønske om ferie og ophold i udlandet det vil umiddelbart være ret vidtgående at kommunalt ansat personale skal

vil være tilfældet hvis man kan medtage aflastning efter § fire og firs til udlandet som forslaget går ud på

fremstår det særdeles uklart for os i hvert fald hvordan situationen er i dag og i hvilket omfang en ændring af lovgivningen

kunne finde anvendelse fordi der jo netop er andre muligheder for aflastning via serviceloven

kan medbringes til udlandet eller rummer mulighed for aflastning på anden vis mens man er i udlandet det er ikke velbeskrevet i hvilke situationer eller i hvor lang tid forslagsstillerne forestiller sig

tage hjælp med til udlandet vil en familie for eksempel kunne tilbringe måneder i et andet

med hjælp og aflastning medbragt fra danmark hverken ministeriet eller forslagsstillerne har været i stand til at opgøre

ikke kan være tilfældet så mener vi at det kræver en tilbundsgående undersøgelse og vurdering af behovet og dermed også de økonomiske konsekvenser

så synes vi i øvrigt at det er en uskik at partierne bag satspuljeaftaler

forhandlingsforløbene her forsøger at fremme egne prioriteringer og forventer at satspuljemidlerne så efterfølgende skal dække sådanne løsrevne prioriteringer

fra vores forhandlere på satspuljeområdet vi kan på den her baggrund ikke støtte beslutningsforslaget og står også i en situation hvor jeg i hvert fald oplever at en række familier end ikke kan

få opfyldt de behov som de har i deres dagligdag herhjemme i danmark det kan vi jo se

omgørelsesprocenter som ankestyrelsen præsterer i forhold til kommunernes afgørelser på det her område så

undergives en tilbundsgående undersøgelse før vi kan medvirke til det vi støtter ikke

folketingsåret to tusind og sytten

det økonomiske og der har ministeriet

jo oplyst at det ikke er muligt at foretage en realistisk vurdering af hvorvidt der vil være flere eller færre offentlige udgifter forbundet med at skabe hjemmel til at medtage aflastning efter serviceloven

at stille aflastning til rådighed for familien

det er der jo nok mange familier der vælger ikke at gøre så jeg forstår ikke

vil være med til at kigge på at finde en løsning det er ikke sikkert at det skal være lige nøjagtig det her beslutningsforslag men en beretning

forslagsstillerne jo heller ikke er i stand til at sætte tal på

leve op til den lovgivning vi har der skal hjælpe de her familier

samtidig med at vi ved at det er

er blevet aftalt mellem regeringen og kommunerne

at man ikke skal hjælpe fordi kommunerne

som jeg forstod ordføreren at overholde

en handlingsplan på området for at styrke retssikkerheden på handicapområdet

er fantastisk at der er nogle partier i folketinget der har nogle rigtig gode ideer til hvad der kan gøres bedre på netop de

at det her ønske bliver spillet ind til satspuljekredsen når man skal forhandle en samlet pakke nu spiller dansk folkeparti det ind her og har en forventning om at satspuljemidlerne

det ikke er en særlig fair måde at lave satspuljeforhandlinger på

set ikke er rimeligt jeg synes heller ikke det er rimeligt at

enormt svært ved at efterleve det serviceniveau som vi har for rigtig mange familier

går meget op i at lægge yderligere

og at se på behovet men det skal ses i en prioriteret rækkefølge i forhold til hvordan man lever op til

ordførertalen her på vegne af venstres socialordfører

give mulighed for at vi får debatten om

her ting i salen i dag i venstre kan vi godt forstå

give familier med børn med funktionsnedsættelse mulighed for at opholde sig midlertidigt i udlandet

kan tage en aflastning med sig til udlandet når det så er sagt

mener vi altså alligevel i venstre at det

stemme nej og det gør vi ud fra at vi faktisk mener at vi har en forpligtelse til her i folketinget at at tænke på hvordan man bruger pengene bedst

den bedst mulige service og værdighed for borgerne også når det gælder forældre der har børn med funktionsnedsættelse

udlandet nogle af de ting som også ministeren var inde på

servicelov hvor det er fastlagt at det er muligt at tage

holde ferie på lige fod med andre borgere og det er naturligvis vigtigt

som borgerne skal have gavn af her landet fungerer

det kan ingen være uenige i

i hele ligestillingsbegrebet

der bør gives mulighed for at holde ferie i udlandet for de pågældende hvilke ydelser man kan tage med er jo allerede blevet nævnt af flere ordførere

men jo altså desværre ikke i lovens § fire og firs hvorefter kommunerne skal tilbyde aflastning til ægtefæller

forældre eller andre nære pårørende som passer en person med

vi har vel ikke nogen præcis dokumentation for omfanget men jeg har forstået det sådan også på de bemærkninger der er til beslutningsforslaget at det betyder at der er en del forældre

her er afskåret fra ferie det kunne være

at få belyst hvor stort omfanget er jeg vil sige

helt enige med med forslagsstillerne i at det vil være rigtigt at rette op på den mangel der er i bekendtgørelsen

de pågældende børnefamilier som alle andre

børnefamilier har man kan jo sige at det er en enkel sag

ikke engang ændre lovgivningen så derfor kunne det jo klares når når vi når frem til andenbehandlingen

bemyndigelse i lovgivningen til at ændre på bekendtgørelsen så på den måde er

det der kan være vanskeligt har jeg forstået er jo så økonomien

muligt at foretage en realistisk vurdering af hvorvidt der vil være flere eller færre offentlige udgifter forbundet med at skabe hjemmel og så videre

når vi har drøftet handicaplovgivning at svaret på

ændringer hvad enten det nu har været dansk folkeparti eller måske på en god dag enhedslisten

og det er jo noget skidt hvis vi lovgiver på den måde for jeg kan på den ene side godt forstå at der er et behov

en regering for at vide hvad pokker det koster når vi vedtager forslag i folketinget men når man ikke kan få svar på hvad det koster så er det på den anden side helt urimeligt at det skal komme borgerne til skade at vi ikke er i stand til

ikke komme regeringen til gode at man ikke kan svare på hvad det koster her må det komme borgerne til gode og derfor

støtter vi fuldt og helt det forslag der ligger

vi synes det ville være rigtig godt hvis vi kunne få ændret bekendtgørelsen

det ikke muligt så håber jeg virkelig at det svar vi nu har fået

de pågældende borgere kan simpelt hen ikke være tjent med

sympatisk formål at ville give børn med funktionsnedsættelse mulighed for at tage deres aflastningspersonale med på ferie men man må

øgede omkostninger for reelt er der ikke tale om at man tager den aflastning man får med på ferie sender man en kommunalt ansat med på en uges ferie overstiger det jo langt de timer som man sædvanligvis får aflastning

er tale om en markant udvidelse af ordningen som også kan være forbundet med markante udgifter nu hører jeg selvfølgelig hvad forslagsstilleren fra df

der er tale om det her med at kommunen

hvis familien tager på ferie stiller et aflastningstilbud til rådighed for

barnet i den periode

interessant at dykke ned i omkostningerne ved det

for barnet at komme på en institution i den uge end at have en kommunalt ansat alene med i den uge på ferie

økonomiske forskelle

at dykke ned i

står at det i praksis har stor betydning hvorvidt aflastningen er bevilget efter den ene eller

anden bestemmelse i serviceloven

fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse samtidig dækkes kun udgifter efter paragraffen som ikke kan dækkes efter andre paragraffer

er det jo fordi de skal dække nogle helt forskellige behov

enormt vigtig også for børn med funktionsnedsættelser det giver sig selv

at overveje om det er rimeligt at stille en kommunalt ansat til rådighed

tre ugers ferie hvis det eksempelvis er en familie som får aflastning fem timer om ugen og hver anden weekend

det ikke økonomisk stikker af

skal man i hvert fald ud og finde og pege på en finansiering

men vi synes det er en fin debat

synes det er fint som enhedslisten

af de familier som får aflastning

få noget i dansk folkeparti og hver gang

det ikke er muligt at foretage en realistisk vurdering af hvorvidt der vil være

ordføreren om ordføreren ikke godt kan forstå at

at man skal kunne medbringe den hjælp for eksempel i en uge vi skriver jo midlertidigt ophold vi snakker ikke om tre uger eller fire uger

også brug for fokus og opmærksomhed fra mor og far

har en søster eller en bror som har et handicap så det kunne

vurderer at der vil være

betragtninger man er nødt til at gøre sig i forhold til det

jo fordi det giver sig selv at hvis en familie

timers aflastning på en uge og man sender en kommunalt

og den her kommunalt ansatte skal jo kompenseres for at være af sted i en hel uge så det i sig selv

politisk synes vi at vores velfærdssamfund skal tilbyde det

hvis man eksempelvis er tildelt fem timer om ugen

det offentliges regning på skatteydernes regning skal kunne få en fuldtidsansat

har brug for fru laura lindahl ovre i finansministeriet

alternativet til det her alternativet er jo at kommunen skal stille et aflastningstilbud til rådighed enten

i en plejefamilie og det er jo de to ting man skal vægte

synes jeg at vi mangler noget mere empati her i folketinget og forståelse for

udfordringer man kan have som familie når man har et barn med et handicap

hvis man har et barn med funktionsnedsættelse det er ikke det det her handler

der skal være en eller anden proportionalitet

og det behov man har og hvis man

fem timer i ti timer

er et eksempel det kan være alt derimellem

at man får en kommunalt ansat med

jeg gør lige indledningsvis opmærksom på at jeg holder talen på vegne af torsten gejl

med forslaget pålægges regeringen at ændre udlandsbekendtgørelsens § en stykke to så forældre til børn med funktionsnedsættelser fremover kan medtage hjælp til aflastning bevilliget efter servicelovens § fire og firs stykke en jævnfør § fire og fyrre under midlertidige ophold i udlandet der har været talt meget om at der er forskel på paragrafferne alt efter om man

med til udlandet og der er blevet talt meget om hvad det i givet fald vil koste i alternativet har vi tre bundlinjer

man kan beregne alt ud fra hvad det koster der må være andre hensyn at tage end økonomiske hensyn og det her kunne så netop være et af de tilfælde hvor man er nødt til at tage andre hensyn nemlig sociale

i alternativet er vi nemlig enige med forslagsstillerne i at familier med handicappede børn skal have mulighed for at holde ferie i udlandet lige meget hvilken paragraf i serviceloven der bevilliges aflastning

og vi er ligeledes enige i at det har stor betydning for disse i forvejen hårdt pressede familier at de kan tage på ferie og slappe af få nye oplevelser sammen og lade op dette har stor betydning

forældre og for søskende det er vigtigt at have mulighed for at bryde hverdagens rammer og opleve nye omgivelser og at kunne skabe minder for livet derfor bakker vi helhjertet op om forslaget det er selvfølgelig også fordi ligebehandling uanset handicap i det hele taget er helt centralt for alternativet og vi håber på at der kan findes en eller anden form for ordning så det økonomiske

dansk folkeparti siger modregnes med

at barnet ellers skal have en hel uge på

institution kan medregnes måske kunne man forestille sig at to familier tog af sted på nogenlunde samme tidspunkt og delte en handicaphjælper som boede på det samme hotel der må være masser af ting man ligesom kan sidde og lege med sådan at man

for forældre med et handicappet

jeg opfatter i virkeligheden beslutningsforslaget som udtryk for

hjælp her i landet men at hvis de vil rejse uden for

i en uge

familien med herunder barnet med handicap kan de ikke få den hjælp med som de kan få i danmark og

er en opgave for alle lovgivere at hvis der er lovgivning som er uforståelig for de mennesker der er berørt af

måde hjælpe til at gøre det forståeligt nu siger jeg bare på en meget lavpraktisk måde hvordan jeg egentlig tænker om det her

at komme på ferie vi tager ned til gardasøen det kan vi klare

kræver noget særligt pasning og så videre

aflastningsinstitution og så tager resten af familien søskende og far og mor

handicap blive alene derhjemme og så tænker familien hvorfor kan vi ikke få de penge som det koster på den aflastningsinstitution

med så vi selv kan sørge for den aflastning vi har brug for det ville jeg tænke når jeg sad derhjemme ved spisebordet og snakkede her ting i praksis og

kan lade sig gøre men derfor synes jeg alligevel at vi har brug for en afklaring af hvorfor kan noget hjælp tages

den anden måde og hvorfor kan den hjælp man ellers får i danmark ikke konverteres

at vi kommer uden om diskussionerne om merudgifter eller mindreudgifter

til gardasøen

mere at have en fuldtid men det at kommunen

gør nogen forskel om man holder ferie i marielyst eller ved gardasøen er det det jeg hører

at dykke ned

vi har lige behandlet lov om forskelsbehandling på grund af handicap

det her forslag ligger meget i forlængelse af det vi lige har drøftet

lige gode vilkår uagtet

det er familier med børn med brug for særlig socialpædagogisk støtte

ikke muligt at tage aflastningen med til udlandet og derfor må forældrene overtage aflastningen hvilket i værste fald kan tage opmærksomheden fra andre børn i familien på ferien samtidig tager mange på ferie for at lade batterierne op efter en travl hverdag og det kan være svært når man samtidig skal yde lidt ekstra omsorg over for sit barn med handicap andre familier vælger

den løsning som også er blevet nævnt at man simpelt hen lader

barnet med handicap blive hjemme fra ferien og lader barnet opholde sig på en aflastningsinstitution betalt af kommunen uanset hvilken løsning der vælges er det i virkeligheden en ulykkelig situation synes jeg sf bakker derfor også op om forslaget vi mener at familier der har børn med handicap har ret til at holde ferie på lige fod med alle andre

familier derfor skal familierne også have mulighed for at tage aflastningen med på midlertidige ophold i udlandet når et barn bliver visiteret til eksempelvis socialpædagogisk støtte eller anden form for hjælp så må det skrives ind i visitationen at det

for som vi tidligere har sagt i mange andre sammenhænge

synes vi altid at barnets tarv er det vigtigste jeg medgiver

er plads til nærmere præciseringer i beslutningsforslaget herunder

kun får aflastning fem timer om ugen medbringer næppe en

have hjælpere med på ferie men det kan være svært at få et rekreativt indhold

og ikke mindst tid til andre børn hvis aflastningsbehovet for eksempel er fyrre timer om ugen

også gerne opfordre ministeren til at give den der regnemaskine lidt ekstra massage med henblik på at komme

et svar på de egentlige omkostninger ved det her forslag

jeg lytter mig også til at der kunne være grobund for en

men for de mennesker som oplever problemet er det kæmpestort

jeg vil lige præcisere noget her fra talerstolen

handler om aflastning som altså foregår uden

i forhold til paragrafferne

at pålægge regeringen at ændre udlandsbekendtgørelsen så familier der har et handicappet barn kan medtage den aflastning de er bevilget efter serviceloven på ferier til udlandet når en familie med et handicappet barn ikke kan

§ fire og firs stykke en jævnfør § fire og fyrre

gerne må dække udgifterne dertil og der tror jeg

barn skal på lige fod med

de fleste forældre som passer et barn eller en ung med en

har ikke som alle andre forældre mulighed for at lade op slappe af og atter få energi

til hverdagen når de er på ferie fordi de ikke kan medtage hjælp til pasning af deres barn med handicap den omfattende pasningsopgave som følger med at have et barn med et handicap vil desuden også tage meget af opmærksomheden og tiden fra andre børn i familien når en familie med et handicappet barn ikke kan medtage hjælp til aflastning efter serviceloven så vil familien alternativt kunne lade barnet med funktionsnedsættelsen blive hjemme i netop en aflastningsfamilie derfor synes jeg jo det er væsentligt at vi frem for at vi taler

så også finder nogle løsninger og nu har jeg

pengene skal følge barnet det er jo interessant at

som jeg tidligere har sagt at vores beslutningsforslag jo ikke er skåret ud i granit

det økonomiske i det her synes jeg ikke at man

det koster så og så mange penge eller det kan vi ikke lave beregninger på eller det kan vi ikke

man ligesom siger ja lad os kigge på det

løsning der ligger her i vores beslutningsforslag men der kan være andre løsninger

familiernes vilkår det er jo også det som jeg tidligere var inde på at rigtig mange familier har rettet henvendelse om og og som

ministeren har hjemlen til det så hun jo bare

sige bemyndigelsen til at ændre hjemlen i

det er jo det der med ministre der får bemyndigelser til nogle ting det er ikke altid lige godt

positive takter og i hvert fald er jeg glad for at både enhedslisten

i hver vores retning

når vi sætter os sammen også på tværs af partier

har lavet mange gode ting sammen

vi har sat os sammen og har fundet løsninger

det kan godt være at vi er uenige når vi har sat os sammen om nogle ting men så

sige tak for debatten i dag

i forhandlingerne om detaljerne her på talerstolen det gør hun ikke så er

der først får ordet er børne og socialministeren

en hundrede og tre og tredive pålægger regeringen inden udgangen af to tusind og atten at iværksætte et to årig

skal gå til klippekort til fritidsaktiviteter til børn og unge

der er tale om et meget sympatisk forslag

enig i at det er vigtigt at sætte tidligt ind

børn og unge der har et dårligt mentalt helbred og som ikke trives det er klart at det også bekymrer mig at der er flere unge

depression eller på anden måde udviser tegn på dårlig mental sundhed det er meget bekymrende meget meget bekymrende og måske et af de vigtigste fokusområder vi kommer til at kigge

og at det er ekstremt vigtigt særlig for børn i en udsat position at få mulighed for at være en del af et socialt fællesskab vi ved alle sammen hvor stor en forskel personlige relationer kan gøre i en periode hvor man oplever modgang

man særlig brug for at have nogle stærke sociale relationer og et sted hvor der er plads til at få succesoplevelser hvis man eksempelvis har det svært i skolen eller derhjemme

jeg også meget enig i at vi som samfund skal understøtte børn og unges muligheder for et aktivt fritidsliv og det mener jeg faktisk også at vi gør i dag vi understøtter fra statens side børn og unges fritidsliv gennem en lang række initiativer

dag er der faktisk allerede rigtig gode muligheder for

til at give netop den form for støtte til

i form af et klippekort til børn og unge derfor mener jeg ikke at det er fornuftigt at etablere en forsøgspulje til kommunerne

kan regeringen ikke støtte forslaget jeg vil gerne uddybe regeringens holdning at regeringen ikke støtter forslaget skyldes for det første at der allerede har været etableret puljer med forsøgsprojekter med præcis den her type ordninger ad flere omgange gennem de seneste år det er jo typisk gennem satspuljeaftalerne og som en del af satspuljeaftalen for to tusind og seks

gennemført forsøg med en pulje til kommunerne med klippekort til fritidsaktiviteter til børn og unge

fritidspasset med satspuljeaftalen for to tusind og ti til tretten blev der gennemført et nyt og tilsvarende forsøg med en pulje til kommunerne med fritidspas og som en del af projektet blev der i to tusind og seksten udarbejdet materiale til kommunerne der hed udbredelse af erfaringer med fritidspas

en del af et forsøgsprojekt fra to tusind og femten til to tusind og seksten hvor formålet blandt andet var at udvikle et inspirationskatalog til alle kommuner for at udbrede god implementering af fritidspasordninger og kataloget udkom i to tusind og sytten for det andet har de forsøgspuljer der allerede har været gennemført dannet baggrund

indført en forebyggende bestemmelse i serviceloven § elleve stykke seks for at understøtte kommunernes mulighed for at sikre børn og unge et aktivt fritidsliv den her bestemmelse handler jo lige præcis om økonomisk støtte til fritidsaktiviteter

musikaktiviteter eller idrætsaktiviteter og bestemmelsen er både for udsatte unge og unge der har brug for en intensiv social indsats

mistrivsel eller dårlig mental sundhed og hvor der altså kan være behov for at forebygge en negativ udvikling for det tredje gives der i dag også støtte til at børn og unge kan få et aktivt fritidsliv igennem en lang række af initiativer på det sociale område blev der for eksempel som led i satspuljeaftalen fra to tusind

afsat fem og tredive million kroner til

civilsamfundsstrategien til lokale projekter som altså skal bidrage til at færre og

både børn og unge og voksne er ensomme og at flere bliver hjulpet ind i det frivillige foreningsliv der findes en række frivillige organisationer som gør

udsatte børns mulighed for et aktivt fritidsliv eksempelvis hjælper organisationen broen socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr så de kan deltage i lokale foreninger og klubber og gå til idræt teater spejder eller musik eller det kunne være andre fritidsaktiviteter også red barnet gør en rigtig stor forskel gennem eksempelvis projektet plads til alle for at hjælpe børn fra udsatte familier ind i fritidslivet både broen og red barnet og deres projekter har jeg sådan set

ved selvsyn oplevet de muligheder de giver

sociale foreninger og organisationer som lokalt gør en stor indsats for eksempel hvis børn og unge

jeg er også bekendt med at der på kulturministeriets område er en lang række initiativer med det formål at understøtte at børn og unge kan gå til musik idrætsaktiviteter og lignende

er det min opfattelse at vi overordnet set har nogle gode rammer i forhold til at give børn og unge i danmark mulighed for at have et aktivt fritidsliv

at give forebyggende støtte til de børn og unge

til at komme i gang med at dyrke en fritidsaktivitet

vil jeg også benytte lejligheden til at opfordre de kommuner som ikke allerede benytter de muligheder som loven giver til at komme i gang

jeg gerne sige at jeg synes det er vigtigt at vi holder hinanden op på de aftaler der er lavet blandt partierne i satspuljekredsen der er vi jo blevet enige om

muligt skal undgå at have for mange små løsrevne puljer små puljer kan jo

meget administrativt arbejde for kommuner eller organisationer og skal oprettes med omtanke de kan jo bruges hvis der

er helt særlige grunde til at gennemføre nye forsøg

er tale om et sympatisk forslag

set enig i at det er vigtigt at sætte fokus på forebyggende indsatser over for børn og unge med dårligt mentalt helbred men en pulje til kommunerne med en klippekortordning har allerede været afprøvet flere gange og de gode erfaringer er allerede gjort tilgængelige for alle landets kommuner derfor mener jeg samlet set

at det er en god idé endnu en gang at oprette en ny pulje til kommunerne som forslagsstillerne

været skoleudvalgsformand i en kommune i seks år at der findes tilbud i kommunerne men som vi også nævner i forslaget

meget forskelligartede og det er meget forskelligt hvad man gør i de forskellige

tage ved lære af gode erfaringer

kunne vi godt finde ud af at det ikke skulle være en pulje vi kunne godt finde ud af at det skulle være noget der bare gælder for alle kommuner og at vi herinde fra folketinget beslutter det hvis det er et problem at det er en pulje jeg vil lige høre

ministeren anerkender

i form af et beløb til alle familier så alle børn kan

lade os inspirere af men jeg anerkender egentlig fuldt ud intentionen og jeg synes intentionen hos forslagsstillerne er rigtig god og den er rigtig og den er vigtig

hvis man skal imødegå mistrivsel hvis man skal imødegå den psykiske sårbarhed vi ser hos unge i dag hvis vi skal blive bedre til at forebygge

børn og unge fordi vi jo kan se at der har været en stigning i

af de unge som som føler sig psykisk sårbare

det bliver en af de største samfundsudfordringer vi stå over for i de kommende år det bliver at få modvirket den psykiske sårbarhed

ved at den er der og det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved

men det havde også været godt hvis sundhedsministeren havde været her

det er lige så vigtigt at vi kigger på den mentale sundhed som den fysiske sundhed men det jeg vil høre

med mange aktiviteter i fritiden oplyser at de har det godt eller rigtig godt så

den løsning som vi foreslår her eller en anden løsning mener ministeren

det her med fritidsaktiviteter

foreninger på spring til at hjælpe altså en forening som broen

betale kontingent og betale udstyr for familier som ikke selv har råd

som er socialt udsatte og som samtidig også

system i dag hvor det offentlige tager sig af en rigtig stor del af opgaverne men hvor vi faktisk også inviterer de private ind

at tage et ansvar og dermed

har været nødt til at sige nej til forslaget og så vil jeg sige at i virkeligheden har ministeren allerede svaret på det spørgsmål

som jeg havde tænkt mig at stille det er jo et faktum at på trods af alle de tiltag som ministeren nævnede

der stadig væk mange børn og unge som mistrives men ministeren sagde jo så nu i svaret til pernille schnoor at man kunne løfte spørgsmålet op i en højere kategori og at der er tiltag

at gøre noget ved spørgsmålet i et andet ministerium så derfor er

kommet jeg havde tænkt mig at spørge ministeren om ministeren kunne foreslå andre tiltag som kunne hjælpe i

det spørgsmål som blev stillet og det har ministeren jo så

og socialministeren og byder velkommen til

det bliver mest hendes tanker i må høre

vil gerne give udtryk for en positiv anerkendelse over for alternativet

det er oplagt at behovet for økonomisk støtte til kontingenter og udstyr til fritidsaktiviteter er indiskutabelt der er dog behov for en bedre

rammer og vilkår for økonomisk støtte til udsatte børns fritidsaktiviteter og at denne

vi deler til fulde intentionen bag beslutningsforslaget

børn og unge til at deltage i fritidsaktiviteter

alle unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter vi er også helt enige med forslagsstillerne i at meningsfulde fritidsaktiviteter er afgørende for børn og unge i forhold til at indgå i fællesskaber og for deres generelle trivsel ydermere er vi ligesom forslagsstillerne dybt bekymrede for den stigende mistrivsel vi ser blandt vores børn og unge

er ensomme stressede og deprimerede og der er en voldsom

børn og unge som får

egentlige psykiatriske diagnoser vi har faktisk indkaldt

om præcis den problemstilling

at flere og flere børn får en psykiatrisk diagnose når vi så ikke kan støtte forslaget i den

form det foreligger nu handler det om finansieringen

ikke at afsætte penge til endnu en pulje som kan søges af kommunerne med administrationsomkostninger og bureaukrati til følge hvis vi skal sætte penge af til det her skal det være til permanente og blivende midler som sikrer en kontinuerlig social investering i vores børn og unge vi vil gerne sikre at flere børn kan deltage i fritidsaktiviteter og det skal ikke være økonomien i familien der er afgørende for at det sker vi har indført det som en mulighed i serviceloven og

et led i en tidlig og forebyggende indsats at kommunerne kan give støtte til fritidsaktiviteter via § elleve i serviceloven

vil gerne være med til at drøfte hvordan vi kan sikre at børn rent faktisk får del den støtte til fritidsaktiviteter

ikke bliver brugt tilstrækkeligt

i den nuværende form stemmer vi ikke for forslaget men vi deltager gerne i

at man sikrer sig at

der er pointen med det her forslag det er

ikke kommer i fritidsaktiviteter

derfor er det vores ønske at der bliver en bedre struktur

og at vi sikrer os at alle børn

får en mulighed for fritidsaktiviteter at man så ikke er enig i vores konkrete løsningsmodel

muligheder som ministeren var inde på det vil vi meget gerne være med til at drøfte

er en social slagside men jeg vil bare

med al ønskelig tydelighed viser at der er en stor social slagside på lige nøjagtig det område så vi skal ikke underkende at der også er en social

problematik det synes jeg bestemt skal indgå i de overvejelser

måtte foretage i forbindelse med behandlingen

kulturaktiviteter motion og idræt er en del af

med til at bidrage til et godt og meningsfuldt liv at samles i fællesskaber kulturelle og idrætsmæssige har flere afledte og positive sidegevinster primært sociale og sundhedsmæssige

igennem flere år på nationalt plan været fokus på det

flere ministerielle områder og med forskellige tilgange det kan være det sundhedsmæssige aspekt

at bekæmpe overvægt og reducere psykisk mistrivsel

udsatte mennesker kan blive engagerede i foreningsregi men også i andre

som gadeidræt hjemløseidræt og aktiviteter for børn og unge som bor i parallelsamfund på kulturområdet har der været fokus på at støtte idrætsorganisationernes arbejde med unge i udsathed og mistrivsel og fokus på at der arbejdes med musikskolernes tilbud og fritidspas som økonomisk støtte og på undervisningsområdet kan folkeskolereformen nævnes

den øgede fysiske aktivitet hjælpe til at inspirere eleven til at blive mere aktiv i sin fritid nogle indsatser har været tværministerielle

jeg vil gerne slå fast at dansk folkeparti er meget optaget af at hjælpe unge og børn til at få et aktivt liv med øget livskvalitet til følge det har vi gjort hvert år satspuljen mindre initiativer rent økonomisk men initiativer som er med til at gøre en forskel på kommunalt niveau er der også blevet arbejdet med området nogle kommuner griber det mere forebyggende an end andre det kan undre at ikke alle kommuner kan se det forebyggende i det

også at det nok mere er den her vej man skal gå

kan sikres mere ensartede tilbud i alle landets kommuner vi ønsker også at knytte en kommentar

dansk folkeparti ønsker ikke at

afgiftsstigninger på tobaksvarer derudover er det en udfordring for hver kommune at de kan søge halvtredstusind kroner

og uanset størrelse kræver det en stor

som sluttelig kommer ud og det vil ikke være godt afslutningsvis vil jeg meddele at dansk folkeparti ikke kan støtte forslaget som det ligger her

være fokus på den gruppe som nævnes i forslaget nemlig børn og unge

som blandt andet kan skyldes angst depression og stress dette skal tages alvorligt og derfor mener jeg

de hjælper omkring en hundrede og fem og tyve mennesker og vi støtter dem blandt

§ atten midler så vil jeg gerne opfordre kommunerne til at de

i forbindelse med vi kunne se at der var mange børn og unge

manglede at komme på ferie og som var dårligt stillet gik ind og fik

at der er stor variation i i hvad der bliver gjort og forslaget er ikke

at der er rigtig mange foreninger

også rigtig mange kommuner der gør noget ved det her og har fritidspasordninger og så videre men der er stadig væk ifølge de tal jeg har altså

skal jeg forstå det sådan at ordføreren

anerkender at der er brug for et mere overordnet perspektiv herindefra hvor vi sikrer os at

på de her små puljer er jo at nogle kommuner har været lidt kreative og at de så siger

yder man nogle penge og så lukker man et hul et andet sted men men overordnet synes jeg man skal kigge på det

så jo vi vil gerne meget overordnet kigge på det men vi er bare bange for det i forbindelse med sådan

deler forslagsstillernes bekymring i venstre er

godt nok det er også noget af det som

jeg selv har påpeget i i flere omgange det bekymrer os

og det bekymrer os at rigtig mange unge mennesker kæmper

angst og depressioner det bekymrer os også at unge mennesker

i den onlineverden som de er en del af det bekymrer os også at unge oplever at at de har dårligt selvværd og at de er ensomme

er alle sammen problemer som jeg synes at vi også er nødt til at tage alvorligt

allerstørste udfordringer vi har i de her år for hvis vi ikke trives uanset om vi er børn eller vi er voksne og

ja ja så er der jo risiko for

begynder at skære i sig selv eller i

så vores trivsel trivsel

en forudsætning for at vi kan fungere uanset om det er i uddannelsessammenhænge eller for den sags skyld på arbejdsmarkedet

jeg kan kun være helt enig i de ting som

jeg må så alligevel skuffe forslagsstillerne og sige at

kommer til at stemme imod beslutningsforslaget som det er i dag

det skyldes flere ting det skyldes

jo som det også blev sagt tidligere allerede i dag har

det skyldes blandt andet også at vi allerede har gennemført

med økonomisk klippekort til fritidsaktiviteter derudover

opfattelse at netop det der med

ofte bliver spist op i administrationsomkostninger

og jeg synes faktisk at det er endnu mere vigtigt at holde fast i at

jeg skal hilse fra konservative og vist også fra liberal alliance som

ordførertale hvis man kan sige det sådan det er jo ikke en positiv

bemærket at ordføreren

den tidligere uddannelsesminister

desværre ikke trives

forstå ordføreren sådan sådan at det er selve løsningsmodellen som jeg bliver tvunget til at komme med et

selve løsningsmodellen som jo egentlig er tænkt

få evidens for at det faktisk hjælper med fritidsaktiviteter

at fritidsaktiviteter virker så vi kunne rulle det

men skal jeg forstå det sådan at ordføreren er med med på at vi skal gøre noget og at ordføreren anerkender at der er stor variation i

de enkelte kommuner og i hvad der bliver tilbudt

for at få kigget på det her og hvordan vi forhåbentlig kan finde

være mange forskellige årsager til

jeg anerkender gerne at fritidslivet og

kan være en af vejene men men jeg tror måske at der er flere forskellige veje vi er nødt til at gå

foreslået i folketingssalen for det

jo hører fra både ministeren og fra venstres ordfører

kun se på en pulje men løfte det op og se det i et større perspektiv og det kan jeg da kun være være tilfreds med

er jo egentlig også det vi håber på og ønsker så

rigtig rigtig vigtigt og som jeg også sagde i min tale er

derfor kan jeg også sige at blandt andet den udtalelse jeg var ude med

meget sympatisk forslag

alle børn og unge får lige muligheder for at deltage i i kulturelle og

læser det sådan at det skulle være særdeles veldokumenteret

regelmæssig deltagelse i fritidsaktiviteter har en positiv indvirkning

meget store antal børn vi i dag oplever

er der jo helt åbenlyst brug for initiativer som kan gøre noget ved

det der påpeges her nemlig at en relativt stor gruppe af unge ikke deltager i fritidsaktiviteter jeg synes

ikke mindst det er bekymrende at der angiveligt er flere tusinde børn som er afskåret fra

ikke har råd til at betale for børnenes deltagelse vi synes også at

vi synes det er en god idé at indføre klippekortordninger til fritidsaktiviteter

kan være en rigtig fornuftig model at

adgang til en meget bred vifte af aktiviteter også så

som som særlig appellerer til

er en fornuftig model til gengæld

i en forsøgsperiode for at drage erfaringer det har jeg også

kan være fornuftigt nok men generelt kan vi være bekymrede ved ved sådan nogle nogle puljekonstruktioner

så egentlig gerne at det var muligt ude i kommunerne generelt at operere

de de ønsker mens andre skal have mulighed for at prøve sig frem som sagt

så vil jeg sige at at jeg kan tilslutte mig de bemærkninger som nogle ordførere har

kommer vi ikke langt det er ikke fordi vi har

at vi har den opfattelse men det har vi ikke men jeg har bemærket

puljen også kan blive så begrænset når den skal deles mellem otte og halvfems kommuner

er mit ærinde men jeg tror godt at vi kan risikere at det her bliver bliver for småt

rigtig godt om intentionen vi er helt med på at der skal kigges på det her

den sikrer det som ordføreren

så vi kan generalisere det og så synes vi at

meningen var også at det var et antal kommuner der kunne søge det var ikke

at det skulle fordeles over alle kommuner

penge der så ville være til hver så det var meningen at det var et antal kommuner så man kunne udlede noget af de erfaringer og

det kunne være godt det mener jeg også at indsamle den viden der er fra kommunerne og finde ud af

regeringen her ved finanslovsforhandlingerne

det kan jeg jo høre på ordførerne her i salen og det glæder mig meget

i kommunerne det der er opfundet en gang behøver vi jo ikke nødvendigvis

jelved radikale venstre værsgo

problemstillingen mental sundhed som radikale venstre kan tilslutte sig vores sundhedsordfører fru lotte rod som er på barselsorlov lige nu arbejdede også med mulighederne for at bruge

jeg vil også gerne trække frem at dansk

ordfører jo pegede på at kommunerne har mulighed for at gå ind i det her på mange forskellige måder

bør gøre det efter min opfattelse fordi de jo også har et medansvar for den trivsel der er i deres kommune men det jeg godt vil understrege udover at vi principielt støtter at vi finder gode løsninger på den problemstilling som

prøve at afdække hvad årsagen er til de skred der sker

var der altså ikke stress og depression og angst i børnegruppen som sådan det var meget specielt hvis der var det der er jo sket nogle helt store forandringer i vores samfund som gør at vi får de her resultater

dybt utilfredsstillende at vi har et samfund der producerer

bør vi også sætte ind på at prøve at få mere styr på hvad årsagen er og så prøve at fjerne de årsager men inden det sker

vi principielt tilhængere af at vi gør nogle forsøg men jeg er ligesom tidligere

så den kan vi ikke lige købe her og vi har ikke noget bud på nuværende tidspunkt andet end konstruktivt at gå ud og prøve at gøre kommunerne opmærksom på at de bør tage den her problemstilling

det vil vi gerne bidrage til

henvise til det som der blev sat i gang sidste efterår igennem vores deltagelse i satspuljen

præmis som ligger til grund for det her beslutningsforslag der er behov for øget fokus på børn og unges trivsel og det er sådan set også blevet slået fast af alle ordførere i salen i dag og det er jo godt at vi har det udgangspunkt tilfælles alt for mange børn og unge oplever i dag

mentale sundhedsproblemer som stress angst og depression og det er en udfordring som vi skal tage dybt alvorligt først og fremmest for børnenes og de unges skyld men også for samfundets skyld vi har derfor også sympati for det forslag som alternativet har

på baggrund af en trist og alarmerende udvikling og med en rigtig fin og god intention børn og unge med ondt i livet har brug for meningsfulde fællesskaber og relationer

med klippekort til fritidsaktiviteter er den mest gangbare løsning

vi synes at det er lidt svært at finde ud af hvem den egentlige målgruppe for det foreslåede klippekort er som det er beskrevet i forslaget skal klippekortet målrettes børn og unge i alderen tre atten år uafhængigt af deres forældres indkomst

skal gælde visse kriterier for at kunne modtage klippekortet til fritidsaktiviteter eller om det er

klippekort til alle og hvad skal de kriterier i givet fald være

klippekortet målrettes en en mere specifik målgruppe senere i bemærkningerne

står der at klippekortet skal være med til at understøtte at børnene kommer i gang med fritidstilbud og at forældrene

økonomisk hjælp og vejledning

fritidstilbud men når klippekortet samtidig skal tildeles uafhængigt af forældrenes indkomst opstår der jo en risiko for at klippekortet reelt ikke hjælper dem som kunne have allermest

det giver i vores optik altid god mening at målrette indsatser og stille tilbud til rådighed der kan understøtte familier med økonomiske udfordringer det er et grundlæggende spørgsmål om at sikre at alle har mulighed for at gå til fodbold i den lokale forening at modtage musikundervisning som

et af de dyreste fritidstilbud og derfor også der hvor

der virkelig er en social slagside eller på anden måde

den ulighedsudfordring adresserer forslaget desværre ikke tilstrækkeligt efter vores mening

nævner forslagsstillerne også selv i bemærkningerne til forslaget at der i dag allerede eksisterer mange målrettede aktiviteter for socialt udsatte børn og unge i kommunerne det som kaldes for fritidspasordningerne det rejser jo også naturligt spørgsmålet om hvad det foreslåede klippekorts funktion skal være

og ideerne som ligger til grund for forslaget

godt at vi får lejlighed til at drøfte hvordan vi

lavet en beretning hvor man får samlet op på

at fritidsaktiviteter skal indgå som en fuldstændig naturlig del

går i gang med det stykke arbejde som jeg håber regeringen tager initiativ til og det kunne vi i hvert fald adressere i en beretning at

fritidsaktiviteter komme til

at deltage i fællesskaber med andre og at lave noget man har lyst til bare fordi

folketingets partier og regeringen til

tak for

i sidste uge havde vi et beslutningsforslag i salen om at sætte afgiften på cigaretter

børn og unges mentale trivsel og sundhed og det synes jeg

vi har fået gjort i dag jeg synes det har været en

er jo som flere har nævnt at børn og unge i danmark mistrives og

i det her forslag

at sige vi har nogle ordninger til socialt udsatte

som rent faktisk ikke trives og som ikke nødvendigvis lever i socialt udsatte familier

hver femte i alderen ti til fire og tyve år som ofte føler sig stresset og op mod otte

der føler sig stresset dagligt det er

børn og unge der føler at de

procent af unge mænd og ti procent af kvinder mellem seksten og fire og tyve år oplever at de ofte er ensomme der er rigtig mange tal der viser at det er på tværs

på tværs af socioøkonomiske skel

børn og unge ikke har en høj nok livstilfredshed og at der er en dalende livstilfredshed blandt danske børn og unge

fritidsaktiviteter

for mental trivsel som er baseret på det der hedder act belong

har bevist at det at stå op om morgenen med følelsen af meningsfuldhed og formål følelsen af at man bidrager til og er en del af et fællesskab har afgørende betydning for om man føler sig mentalt sund

og igennem det fællesskab at vi kan forbedre forbedre

børn og unges mentale sundhed sundhed

at vi kan bruge de erfaringer fra island hvor man faktisk

af en ret kort årrække er lykkedes med

den mentale sundhed og få sat

cigaretter og stoffer og så videre

lykkedes at nedbringe unges brug af alkohol rygning og hash med halvtreds procent på otte år

at at deltage i fritidsaktiviteter og en del af

det var fritidsklippekortet det glæder mig at

at alle ordførere er interesseret i at løfte

diskuterer det på et et lidt mere overordnet plan

og understrege at fritidsaktiviteter er

når vi skal arbejde med børn og unges mentale sundhed og at det kommer til at blive en del af det vi arbejder med

ordførerne ikke var interesserede i at lave en pulje selv om det var det vi

også inklusive dansk folkepartis ordfører nemlig at vi løfter det op og ser på

holde lidt fast i

ved lære af hvilke gode erfaringer der er i kommunerne og hvordan vi kan sikre

så jeg vil sige tak for en rigtig rigtig positiv og konstruktiv

debat som jeg synes er god at gå hjem på her på en fredag eftermiddag så tak for det

findes i alle lag

forslaget er tænkt sådan at alle børn skulle have et klippekort eller eller hvem

og det behøver ikke at være noget der afhænger af deres økonomi og det er

der står i forslaget at der skal vejledning og rådgivning med

nærme os hinanden og blive klogere og finde ud af hvad der vil være den bedste model så det jeg vil uddrage af debatten i dag er at der er brug for at få samlet op på

hvordan vi får det tilbudt til alle de børn

og at det kommer ind i en plan for børn og unges mentale

tager den unge i hånden og sørger for at hjælpe vedkommende videre

bekendt med mange organisationer heldigvis

civilsamfundsorganisationer som som hjælper børn og unge for eksempel headspace og andre det er så mere mere noget

jo også derfor jeg siger at jeg tror der er brug for at vi indsamler gode erfaringer for eksempel fra broen

hvad det er de har kunnet tilbyde

givet det her videre til alle

så alle børn kommer til at få glæde af fritidsaktiviteter og vi får kigget på alle børns mentale

organisationer og deres erfaringer og andre ting og

eventuelt er kommunerne mangler og så får budt ind med det for det vil jo være synd hvis der er veletablerede ting der fungerer

noget oveni så det er som jeg kan høre ordføreren vil tolke

konklusion i dag at det vi har brug for er

at få indsamlet de gode erfaringer fra for eksempel broen og andre organisationer der arbejder med det her

så alle børn kommer til at trives og

skal henvise til ugeplanen der også vil fremgå der